godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den toogtyvende oktober to tusind og femten i anledning af anni matthiesens orlov er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

forhandlingen er åbnet herre benny engelbrecht socialdemokraterne

efter at vores økonomi er ude af den mest omfattende krise siden nitten trediverne har vi nu muligheden for at sikre at hele danmark mærker opsvinget det kræver dog at venstre vælger det brede samarbejde frem for lette løsninger i den ene

eller overdrevent offentligt forbrug uden sammenhæng mellem indtægter og udgifter socialdemokratiets prioriteter er klare vi ønsker en finanslov der sikrer to ting bedre kernevelfærd og flere arbejdspladser for det første er det afgørende for socialdemokratiet at kernevelfærden løftes kvaliteten skal styrkes

bedre adgang til kapital er afgørende for at skabe vækst og udvikling også i landdistrikterne for socialdemokratiet er det endelig centralt at ledige får kompetencerne til at kunne

de nye arbejdspladser der bliver skabt derfor vil vi investere i opkvalificering og efteruddannelse af ufaglærte og faglærte og sikre ordentlige vilkår på vores arbejdsmarked venstres prioriteringer

uambitiøse både når det handler om

velfærd og målet om at skabe flere arbejdspladser venstres vækstinitiativer giver meget få arbejdspladser men til gengæld store skattelettelser til ganske få virksomhedsarvinger de grønne

jobs oven i det vil venstre skære i kernevelfærden for de ældre og de mindste børn det taler for sig selv socialdemokratiet er garanten for en ansvarlig økonomisk politik

primære finansieringskilder for det første ser vi ingen grund til at genåbne et skattehul ligesom vi ønsker at annullere regeringens ineffektive boligjobordning som koster statskassen knap to million kroner per job de penge kan bruges

ønsker vi som det jo er sædvane i forbindelse med finanslovsforhandlinger at sætte vores præg på udmøntningen af reserverne i finanslovsforslaget det gælder blandt andet regeringens forhandlingsreserve

at drøfte udmøntningen af råderummet de kommende år til investeringer i kernevelfærden jeg noterer mig i den forbindelse at regeringen har opjusteret skønnet for de kommende års råderum opjusteringen fra nul

til nul procent i to tusind og sytten og frem finder man i

dansk folkepartis formand har måttet kravle under dæk i et uvejr af bilag et står dog fast i det

lidt tvivl om meld og feld

at bruge løs af eu fondene i finanslovsforhandlingerne så er der løftet om de nul

vækst i den offentlige sektor det var som bekendt et løfte der var så centralt at dansk folkeparti ikke mente at de kunne deltage i et regeringssamarbejde men uha splitte mine bramsejl om ikke dansk folkeparti har valgt at smide lige præcis det løfte over bord allerede inden forhandlingerne om finansloven har dansk folkepartis store indflydelse uden for regeringen altså manifesteret sig i en accept af en offentlig vækst på nul procent

er sådan set bare lønnen til små seks tusind hjemmehjælpere med en søsyg partiformand for dansk folkeparti er dansk finanspolitik overladt til folketingets liberale

socialdemokratiet rækker

der fremmer fornuftige stabile og ansvarlige løsninger alternativet er

det vil ikke være godt for danmark vi anerkender at vi vil skulle indgå kompromiser for at nå frem til en finanslovsaftale men den anerkendelse går som bekendt begge veje for at demonstrere vores forhandlingsvillighed har vi derfor heller ikke stillet ultimative krav forud for forhandlingerne det afspejler vores finanslovsforslag bundlinjen i regnestykket for danmark er nemlig simpel det bedste resultat opnås hvis venstre vælger det brede samarbejde om finansloven for to tusind og seksten frem for uambitiøs blokpolitik det

nulvækst i to tusind og seksten

fordi man havde meget store udgifter til blandt andet integration og asyl

finansiere det for man ønsker jo heller ikke at stemme for de forslag der blandt andet indfører starthjælp og andet

få tingene til at hænge sammen men det er ikke en let opgave det er ikke en let løsning så jeg tror der

lydforstyrrelse undervejs fra ordføreren herned til min plads så siger ordføreren i sin tale og tak for den i øvrigt at at han rækker hånden frem

men spørgsmålet er selvfølgelig hvad der er i hånden det er

der ligger i den hånd som bliver strakt frem

vil jeg bare spørge hvornår fremlægger

gennemregnede finanslovsforslag som vi kan forholde

det da lidt underligt og skulle stå her og høre at det skulle være et problem det lyder mere som om vi rækker

ønsket om at tage imod venstres og møder en knytnæve den anden vej det er en lidt underlig måde

i dag end der var da vi sad i regering det er fuldstændig korrekt vækstskønnet det der er realvæksten fra to tusind og sytten og fremover

seks som det var i vores regeringstid

langt flere faldt ud af dagpengesystemet nu har dagpengekommissionen så fremlagt et forslag til et dagpengesystem hvor seks tusind syv hundrede mennesker

i hvert fald være titusind man regner med falder ud af dagpengesystemet

flere end dengang socialdemokraterne sagde nej

kan socialdemokraterne acceptere

for lidt yderligere midler til det og det er jo det som vi skal forhandle om forhåbentlig

fra starten siger at man regner med at seks tusind syv hundrede falder ud om

for det er kun i den såkaldte normale konjunktursituation at det er seks tusind syv hundrede

derudover har der været forslag fremme om en såkaldt musefældeklausul altså hvis det viser

kunne lade sig gøre uden at det gik ud over al mulig kernevelfærd

nye regering så fremlagt det som regeringens politik aftalt med kommunerne aftalt med regionerne fastsat for staten i sig selv at kommunerne skal effektivisere for en

og regionerne sågar også to procent de får bare lov til at beholde pengene og det er så en del af den her finanslov vi hører så at socialdemokraternes ordfører siger at man hos socialdemokraterne er meget åbne over for at indgå en aftale om den her finanslov som altså

velfærd

helt i orden at man afkræver

socialdemokratiet foretrækker at prioritere bedre velfærd for ældre

bedre indsats i forhold til vores demente og alle de øvrige elementer som jeg nævnte

er i tvivl om at vi er der for danskerne og ikke

som måtte have nogle udfordringer i forhold til grundskylden vi erkender at der er udfordringer i forhold til grundskylden

også huske at især pensionister jo har muligheden for

selv opvokset i ballerup det er ikke nogen sådan velstående by som herre benny engelbrecht

det er den by som betaler næstmest i ejendomsskatter det er cirka fem procent af familiernes indkomst

har børn i skolen og sidder med ondt i maven har de virkelig råd til at blive boende i deres bolig i ballerup i albertslund i rødovre og københavn når ejendomsskatterne stiger

de vil jo have folketinget til at lægge stemmer til at vi skal tvinge kommunerne til at skære

nye milliarder kroner året efter sådan at kommunerne

milliard kroner mindre om året at gøre godt med og det er altså i en tid hvor vi ved at der kommer flere ældre der får brug for hjælp

virkelig råber vagt i gevær over for det her

socialdemokraterne ikke kan støtte de to

altså l to og l tre som betyder en nedskæring på syv milliard

også klart at uanset om vi taler om lovforslag l en eller lovforslagene l to og tre som vi sambehandler her så skal der foregå et forhandlingsforløb og derfor vil jeg gerne understrege at vi ikke går ind for minusvækst i kommunerne

de finanslovsforhandlinger der er og dermed altså

ikke blot i to tusind og seksten men også i overslagsårene hvor som bekendt er sådan at der er en realvækst som er en lille smule større

vi egentlig havde en forventning om og det fremgår også

de her to lovforslag som betyder at kommunerne ikke

så går kommunerne i gang med at skære og det er også det de selv fortæller og så kan det godt være at man kommer tilbage hvis man er så heldig at lave finanslov næste år og kan føre nogle penge tilbage men der er skaden sket så derfor er det magtpåliggende for mig at ordføreren giver klart udtryk for hvordan socialdemokraterne stiller sig

først og fremmest ønsker vi jo at være med i den store finanslovsaftale det tror jeg vist heller ikke at jeg på nogen som helst måde har lagt skjul på

asylsøgere og migranter

godt tænke mig at høre

man jo i sverige og det kan man også se

at man tager imod så mange asylansøgere om socialdemokraterne er enige i

at danmark bør indføre en grænsekontrol som man også har gjort i tyskland og meddele schengen at på grund af den her fuldstændig uoverskuelige situation vi har i øjeblikket så ønsker vi grænsekontrol

finansloven vil være med til at sige til regeringen

sikre at vi ikke bliver oversvømmet af den meget

job koster omkring to millioner men bruger de penge på noget andet så vil vi kunne skabe flere arbejdspladser end det som regeringens finanslovsforslag lægger op til det er ret enkelt men det er også klart at vi ønsker først og fremmest at gå ind i forhandlingslokalet med regeringen med venstre og skabe nogle bedre resultater og de to prioriteringer vi har er mere velfærd mere kernevelfærd

flere arbejdspladser jeg ved ikke

er uenig i at der skal være flere arbejdspladser og jeg ved ikke om herre marcus knuth er uenig i at der skal bedre velfærd men det håber

stik imod speciallægers erklæringer om at borgeren sandsynligvis kun bliver mere syg af det jeg tror vi alle sammen som folketingspolitikere modtager henvendelser fra disse borgere jeg modtager i hvert fald utrolig mange

situation ikke mindst på grund af deres økonomi mit spørgsmål er jo så

til ordføreren hvad svarer ordføreren og hans kollegaer i socialdemokratiet disse mennesker

at sådan er det jo og

det er en fin lov jeg vil gerne

ovenikøbet imod det kommunale rehabiliteringssystems indstilling om at borgeren egentlig burde have en førtidspension

man jo adressere det i forbindelse med det lovmæssige område så derfor vil jeg gerne have lov til at henvise det til vores

ind i forhandlingerne om finansloven for to tusind og seksten dansk folkeparti har tre sådan større klumper med i forhold til de forhandlinger som vi kommer til

ældreområdet når vi kigger på den demografiske udvikling i danmark og det vil sige hvordan befolkningssammensætningen

det meget tydeligt at vi bliver ældre

vi har og derfor er der behov for et løft ude i kommunerne i ældreplejen derfor

vi gerne at der bliver en ældremilliard en ægte ældremilliard og hvorfor kalder vi den en ægte ældremilliard det gør vi fordi den netop skal følge demografien den skal derud hvor de ældre er og den skal øremærkes til ældreområdet vi var rigtig kede af at kl fik forhandlet sig frem til at man fjernede ældremilliarden vi mener ikke det har været

bedste at man netop fik forhandlet ældremilliarden væk så den kom ud over blokken det har netop gjort at særlig provinskommunerne nu har færre midler til ældreområdet og det er netop der vi kan se på demografiske tal

derfor så vi gerne at der blev et løft med en ægte ældremilliard på sundhedsområdet

udfordringer vi har desværre store udfordringer med at vi har folk liggende på gangene vi har desværre stadig store udfordringer med at sagsbehandlingstiderne er for lange

egen livskvalitet men så sandelig også det økonomiske i at man kan komme tilbage

har leveret på den dagsorden det glæder vi os over nu skal vi selvfølgelig i forbindelse med finanslovsforhandlingerne også udmønte de penge som er sat af i regeringens udspil så har vi en tredje stor pakke som vi kalder tryghed og hvad indebærer

jeg tror alle er klar over at politiet står over for en meget meget stor udfordring politiet er sat over for rigtig mange opgaver som politiet løfter rigtig godt men vi kan se at svært i fremtiden der er behov for at vi nu hurtigt får sat det hjul i gang der gør at vi får uddannet flere betjente

uddanne flere betjente tager desværre en årrække og derfor gælder det om at komme i gang

grænsekontrol og efterspørgslen efter dette har vel aldrig været større end

nu kan vi se at selv lande som sverige taler om at indføre grænsekontrol derfor er det da

de store strømme af immigranter som kommer til europa det var jo faktisk lykkedes for dansk folkeparti i en kort periode desværre kun en kort periode

indføre en grænsekontrol i tre måneder hjalp det så noget at have grænsekontrol i tre måneder ja det gjorde det faktisk hvis man kigger på beslaglæggelsen af euforiserende stoffer

og nu skal man høre godt efter med trettentusinde og syvhundrede og treogfyrre procent det steg beslaglæggelsen af euforiserende stoffer

med trettentusinde og syvhundrede og treogfyrre

man fik et helt vognlæs med kat det skal man ikke tælle med det var nok ekstraordinært

tager det ud så ligger beslaglæggelsen

to tusind procent højere end da der ikke

det handler også om når man står ude på folkeskolen og alle er

sjette klasser der bliver tilbudt hash og jeg ved ikke hvad der sker derude det er man meget forarget over hvor kunne man finde det henne hvor kunne man sætte ind over for det som vores unge bliver udsat for det kunne man netop ved grænsen og derfor går vi

med et ønske om at vi får lavet en grænsekontrol selvfølgelig

i forhold til den nuværende situation men så sandelig også til den normale situation

også oplyse at på de tre måneder beslaglagde man to hundrede og tre og halvfems ulovlige våben ved grænsen på tre måneder grænsekontrol er effektivt og det skaber tryghed ingen tvivl

bruger de resterende midler som stadig væk er et meget meget stort og flot beløb også når man kigger internationalt

fire hundrede million kroner med til at hjælpe i nærområderne netop for at modstå det store pres som europa står over for

gælder om at hjælpe i nærområderne

vi er også glade for at det lykkedes meget hurtigt med en ny regering hvor dansk folkeparti

få strammet op på nogle få ting omkring asylreglerne vi er rigtig glade for at vi meget hurtigt fik strammet

til nyankomne til danmark vi er glade for at

men at man nu har krav på at få

flertal man skal huske at udgifterne på asylområdet steg

der ingen tvivl om at socialdemokratiet og radikale og andre gerne ville have en vækst i det offentlige men hvad var det pengene skulle bruges til de skulle netop bruges på asylområdet til nyankomne til danmark den måde ønsker dansk folkeparti ikke at prioritere på

at prioritere den nære velfærd

det er selvfølgelig en finanslov som ikke er så nem vi anerkender fuldt ud det kasseeftersyn der er blevet lavet vi anerkender fuldt ud at vi skal føre en ansvarlig politik og to tusind og seksten er et svært år i forhold til finansloven vi anerkender også at når man kigger på anlægssiden er der udfordringer i forhold til at vi jo i folketinget bredt set har været enige om at man skulle holde hånden under beskæftigelsen også under krisen og derfor har igangsat en del offentlige projekter hvilket jo også har gjort at danmark er kommet godt ud af krisen vi kan dog se at enkelte ting som det har været oppe i pressen og andre steder at man vil udskyde giver store udfordringer og det vil

en af klumperne er blandt andet en storstrømsbro som det har været på tale at udskyde men som er utrolig vigtig både for infrastrukturen og for lokalområdet og så sandelig også fordi

det er en bro som har det rigtig skidt og skal der foretages foretages store investeringer på noget som om få år skal rives ned det har vi selvfølgelig også med i vores overvejelser i forbindelse med finansloven

er dansk folkeparti klar til forhandlingerne og vi håber at det kan blive en god finanslov hvor der bliver mulighed for at prioritere blandt andet ældreområdet sundhed

kunne jeg godt tænke mig at herre rené christensen sådan lige forklarer den undrende offentlighed hvordan det egentlig kan være at partiet er parat til at acceptere den ret beskedne realvækst som der er lagt op til i to tusind og seksten altså en en vækst på nul procent det er dog relativt langt fra de nul

ret markant har meldt ud var ganske afgørende det synes jeg ikke helt harmonerer med de ret sådan velvillige

det jo vigtigt at prioritere derfor ønsker vi jo

man kan prioritere velfærdsområdet derfor ønsker vi jo også at der kommer en ægte ældremilliard og derfor har vi også

at man blandt andet er gået fra at kunne få fuld kontanthjælp når man kommer som asylansøger

for at flytte pengene fra én udgift

mit spørgsmål til dansk folkeparti er egentlig meget enkelt dansk folkeparti var jo under valgkampen ude at gøre det meget klart at man ville bekæmpe nulvækst med al

nu lægger regeringen altså op til at vi nu her i folketinget når vi skal anden og

af kommunernes kasser og proppe over i statskassen hvor de så kan bruges til for eksempel skattereduktioner for nogle af de største virksomheder i danmark så

støtte det lovforslag lovforslag og hvordan det i så fald hænger sammen med de udmeldinger man har jeg forventer selvfølgelig at dansk folkeparti kan bekræfte at man ikke vil støtte l to

uenige i at man kan flytte noget fra den ene kasse til den anden ude i kommunerne og prioritere sine midler men det med at midlerne bare ryger ind på christiansborg

man stemmer for den her lov og det vil

til at bekræfte får mulighed for senere at føre pengene tilbage til kommunerne ved at stemme for

kan bekræfte at kommunerne hvis det her bliver stemt igennem allerede nu begynder at afskedige mennesker

ude i den kommunale velfærd for det

men vi anerkender at kommunerne har lavet den aftale det vi så gør er at vi siger

en økonomi det anerkender vi også men vi anerkender ikke indholdet og vi vil bruge vores kræfter på at omgøre det der hvor vi har vores mandater og det har vi blandt andet i finansloven

der står også i teksten og det hæfter vi os meget ved

blandt andet i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke som kommer i finansudvalget og tilsvarende

statslige arbejdspladser ud i landdistrikterne har man som

par uger jo samtidig fra regeringens side lagt op til at skære voldsomt både i kommunerne men jo også

en lang række områder inden for det grønne geotermi samsø

reducerer arbejdspladser især private arbejdspladser ude i landdistrikterne der så jeg til min store glæde at dansk folkeparti

med til at stå vagt om arbejdspladser i landdistrikterne og slå hårdt ned på venstres forsøg på

det med de grønne arbejdspladser står

de øvelser med til omprioritering også på uddannelsesområdet ikke ender ud i at man centraliserer uddannelser fordi så nytter det ikke noget at flytte arbejdspladser ud

og ikke en bosætning man øger men vi er helt åbne over for vi har det også med at vi selvfølgelig

med til at sikre at det bliver en hel pakke

kan skære tilskuddene væk for sådan er det

være innovativ og starte noget op og særlig på det grønne område skal man også være opmærksom på at det på et tidspunkt

og så faser vi tilskuddene ud men vi er ved at kigge på listen

vi er så optaget af spørgsmålet om hvordan man bruger det her råderum der sagde herre rené christensens formand så sent som den fireogtyvende juni

at når vi har lagt os på den økonomiske politik som vi har gjort det vil sige en vækst på nul procent så er det fordi

de midler der så kunne bruges på velfærd i dag siger herre rené christensen vi er tilfredse med nul procent det var ordvalget

der sket i mellemtiden når man nu accepterer at der er så meget færre midler at gøre godt med til for eksempel at gavne de ældre

værdig folkeskole man skal også have et værdigt dagtilbud ligegyldigt hvad for en kommune man bor i der må vi anerkende

flere midler og det er den kamp vi kæmper og derfor er vi selvfølgelig glade for at det går i vores retning

vi kan få en vækst ud af en finanslov

der trods alt er mulighed for en mindre vækst samtidig håber vi selvfølgelig på at vi ud over det der ligger i forslaget

hæve mulighederne på ældreområdet med den her ægte

være disponeret mere til velfærd over de kommende år

har bragt til magten så det er noget snak

hen forkert hvad herre rené christensen siger

kan være tilfreds med at der er færre penge til velfærd end det man sagde før valget at man ville have

fuld kontanthjælp fra dag et det mener vi ikke

gå til den nære velfærd når socialdemokratiet vil have en

blandt andet i form af mere fleksible og kortere genoptjeningsmuligheder hvis der skal ro om dagpengesystemet så skal man sørge for at det bliver mere attraktivt

forringelser af dagpengene men hvad er det så df har gang i når de nu i medierne melder ud at de er parate til at skære i dagpengene for at finansiere nogle mindre

så sandelig også for arbejdsgivere der synes vi at det forslag der er kommet frem er rigtig interessant

der er for mange karensdage det vil vi gerne være med til at løse men vi synes ikke at

for at få en mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet

er meget interessant og vi vil gøre meget for at det kan blive gennemført

til skatteministeren og han sagde at det ikke kunne komme bag på mig det

den tidligere regering

ordfører ikke forklare mig hvad det er der er prioriteringer fra dfs side

at fagbevægelsen og arbejdstilsynet og andet har muligheder for at få adgang til de her arbejdspladser så vi ikke ser at der kører en undergravende virksomhed og da slet ikke på statslige arbejdspladser så selvfølgelig fylder det noget

have et byggeri hvor der er så ringe forhold

hvordan arbejdet bliver udført det ønsker vi at understøtte at vi ikke ser igen og det håber jeg også at den nuværende regering synes

et land som danmark i et velfærdssamfund som det danske

arbejdere gående under de forhold

ja for to tusind og seksten men ikke for to tusind og sytten

og nitten som vi også stemmer om i den her sammenhæng jeg kunne da godt tænke mig at gøre opmærksom på at kls egen formand jo faktisk appellerer til folketingets partier om at stemme nej til det her lovforslag fordi han simpelt hen mener at det er uansvarligt at overføre så mange penge fra kommunerne til staten så var det ikke noget at

en forskel for den borgernære velfærd til

den aftale som kl har indgået at de penge

til hvordan de kommer tilbage det ønsker dansk folkeparti ikke at støtte men vi anerkender fuldt ud aftalesystemet og jeg kan love for at vi nok skal

og særlig dårligt forhandlet

opmærksom på vi støtter ikke indholdet men vi støtter

holde fast på noget der er uholdbart man ikke kan acceptere så må man lade

at lave en aftale så ender aftalen her i folketingssalen og så må man lave aftalen men vi anerkender aftalesystemet og kl har desværre lavet en som vi ser det med vores briller meget dårlig aftale

og halvfems kommuner i ryggen som jo åbenbart har givet kl det mandat at man kunne gå ind og forhandle

at man også fjernede en øremærket

indførelse af et årligt omprioriteringsbidrag på en procent fra kommuner alligevel står dansk folkeparti og siger det vil vi stemme

ikke netop her i folketingssalen når vi netop skal diskutere et udgiftsloft helt fremme i to tusind og nitten at man politisk skulle stå ved hvad det rent faktisk er man ønsker

det er mig ærlig talt noget uklart hvad det er for en vækst man vil have i det offentlige forbrug fra dansk folkepartis side

lavet så underkender man kommunernes selvstyre det ønsker vi ikke men vi sender et meget klart signal om

indholdet vi står bag aftalesystemet

set at det er kl og regeringen der indgår aftaler om kommunernes økonomi

vil bare sige at den aftale kl har lavet denne gang ja

i forbindelse med finanslovsforhandlingerne vi vil gerne tilføre kommunerne flere penge i forbindelse med en ældremilliard

dårlig aftale så må kl rette op på det en af måderne er

vi kan ikke løse opgaven det må folketinget gøre for os

ikke enige i alle de bolde der er kastet op

for områder som efterhånden bliver nødt til at være selvbærende

på vindmølleområdet hvor man kan se at det trods alt bliver

at dansk folkeparti faktisk ikke

flere finanslove så mit spørgsmål er helt kort er dfs krav til kommende finanslove at væksten er

at regeringen har fremlagt et forslag

øget mulighed for at få flere varme hænder

vi gerne vil som parti men det der er vigtigt er da at tingene går i den helt helt rigtige retning og så må man bare sige når man snakker om

måde som socialdemokraterne ønsker at bruge en vækst i det offentlige på er vi helt uenige

er stigende udgifter det kræver en lille moderat vækst derfor er vi gået til valg på nul

faktisk sammen med både venstre og konservative

valgperiode bakket op af de økonomiske vismænd i

er overstået og vi skal til at diskutere finanslov

der kommer et omprioriteringsbidrag her som vil tage milliarder af kroner fra kommunerne

den borgernære velfærd og som vil betyde nedskæringer og

betyde fyringer af tusindvis af mennesker

besynderligt og jeg synes egentlig også det er besynderligt at der hele tiden bliver henvist til at der er lavet en aftale med kommunernes landsforening

har bemærket at den såkaldte aftale som blev indgået før sommerferien for første gang ikke hedder en aftale

at regeringen har tilkendegivet

gennemføre de her ting så

dansk folkeparti ikke i den situation bruge de mandater man har når man nu i valgkampen

men vi anerkender selvfølgelig at kl kommer med otte og halvfems kommuner i ryggen

aftale kl må jo åbenbart have en forventning om at man kan spare i milliardklassen ude i kommunerne uden at det gør ondt det tror vi simpelt hen ikke på

med et omprioriteringsbidrag som vil tage milliarder af kroner jeg kan sige fra vores side i enhedslisten vi siger hvad vi mener men vi gør også hvad vi siger og det har vi gjort ved alle finanslovsforhandlinger var det her

med et mandat vi undskyld jeg bruger udtrykket fatter ikke at kl så havde fået det mandat de

og halvfems borgmestre det er vi uenige

vi ønsker faktisk ikke at vi herinde i folketinget

det er selvfølgelig kommunerne og regeringen

mener at kæden hopper fuldstændig af for dansk folkeparti

det er jo faktisk for at give kommunerne et bedre skattegrundlag og der skal kommunerne have muligheden for at have en fuld pakke det gælder om at få danmark til at hænge bedre sammen

rigtigt at der er nogle modsatrettede forslag i forbindelse med finansloven og det er vi fuldt ud opmærksomme på

er jeg så glad for at i ikke har gjort men dit svar på mit sidste spørgsmål

helt klart og helt præcist at afkræve herre

på det spørgsmål der lyder jamen hvor stor skal væksten

offentlige sektor så være for at df går med

for at df er klar til at lukke

der kan vi se i den finanslov som er fremlagt som forslag at der er nogle takter der peger i den retning vi ønsker selvfølgelig at skubbe det yderligere i vores retning i forhold til at vi kan få et bedre velfærdssamfund og det

kerede sig lidt mere om de små byer og de uddannelser der ligger der for det det er jo sådan at

vil man ifølge rektorerne på mange af de videregående uddannelser ramme

falster rønne skive haderslev nørre nissum sorø og

jo prøvet på at få en garanti for

uddannelser ikke vil lukke altså at man vil bevare uddannelsesudbuddet ude i provinsen og sikre at de også i fremtiden kan

her i salen give en garanti for at man

at man ikke kan gøre ting smartere og billigere både den tidligere regering den nuværende regering og den tidligere regering igen har jo også haft

også huske vi vil gerne være med til at tage ansvar

skal være geografisk placeret for det man har gjort for de statslige

politikerne sat sig tilbage i stolen og hvad er

man jo centraliseret det hele det kunne nemt ske for uddannelserne og det er vi meget opmærksomme på

man faktisk mulighed for at optage flere elever

faktisk få en bedre business case ved at få mulighed for at optage flere elever på skolerne det bliver man nødt til at tage med

så godt som muligt også i forhold til at optage elever

man udnytter at der ligesom er et alibi for ikke at prioritere velfærd det synes jeg er dybt skuffende

godt høre ordføreren om ikke det er korrekt at der i en række kommuner nu er ved at blive vedtaget nedskæringer

på at det indhold som kl har forhandlet frem er man ikke enig i det giver i hvert fald kl et mandat til at forhandle til to tusind og sytten man skal ikke underkende bemærkninger til lovforslag og

tælle til halvfems i forhold til folketingssalen

hvem der syntes at det her var en god aftale

der vil være halvfems mandater der synes det var en dårlig aftale

sig selv en vis ro i maven kan jeg sige i for mit vedkommende jeg vil gerne starte med at understrege at vi i venstre ser meget frem til de forhandlinger som vi skal have med folketingets øvrige partier der er ikke noget med en knytnæve herfra tværtimod har vi

vi har også åbne ører i forhold til de forslag der selvfølgelig kommer men vi har også et klart budskab til de partier der byder sig til for at få indflydelse kræver det at man har realismen med i baghovedet

pengene med i baglommen da jeg skulle forberede mig her til dagens debat kom jeg til at

tænke på en gammel børnesang

der bor en bager sangen slutter som bekendt med sætningen har du penge så kan du få men har du ingen ja så kender vi jo resten den sætning har jo ikke mistet sin berettigelse siden jeg hørte den første gang som som en lille dreng

er jo for de fleste børnelærdom og jeg håber derfor også at i den grad er kendt hos partierne her i folketinget ikke mindst i forhold til forhandlingerne om finansloven for to tusind og seksten

der mangler som bekendt penge i statskassen det økonomiske råderum er således otte milliard kroner mindre frem mod

og tyve end vi blev bildt ind da vi overtog regeringsmagten kasseeftersynet afslørede som bekendt at de penge som nogle før valget havde meget travlt med at bruge på at udstede valgløfter slet ikke fandtes i virkelighedens verden

ikke var betalt alligevel ryster vi i venstre ikke på hånden vi er klar til at tage ansvaret for at få danmark videre og tilbage på sporet vi vil prioritere en sund offentlig økonomi og en solid økonomisk udvikling der bygger på at vi får genskabt balancen mellem indtægter og udgifter vi vil skabe bedre mulighed for at pengene kan tjenes før vi bruger dem og vi har

prioriteringer klar for vi tør godt prioritere vi siger helt klart at bevillinger som nogle måske tidligere havde troet var

er det ikke længere vi ønsker at prioritere på udvalgte områder og

det kræver ændringer det kræver prioriteringer og det kræver politisk mod

for eksempel prioriteret ekstra to

milliard kroner til sundhedsvæsenet for at styrke indsatsen for demente og ældre medicinske patienter og sikre en hurtigere udredning og hurtigere behandling vi vil prioritere nul milliard kroner til initiativer der sikrer en effektiv hjælp til socialt udsatte vi vil prioritere at forbedre vilkårene for at danske virksomheder kan skabe flere job i danmark blandt andet i form af en erhvervsskattereform vi vil prioritere vækst i hele landet blandt andet gennem bedre betingelser for fødevareerhvervet

elementer vi vil prioritere midler til den boligjobordning som vi lovede før valget og som vi allerede har gennemført efter valget med et bredt flertal her i folketinget vi vil prioritere penge til en ny flerårsaftale for politiet så politiet også fremover har de nødvendige ressourcer til at løse de opgaver som de bliver stillet over for herunder terrorbekæmpelse og synlighed i hele landet

lette på niveauet for ulandsbistanden vi skal stadig være blandt de lande i verden

det gør vi også selv efter regeringens omprioritering der vil vi være i topfem blandt de lande i verden som giver mest i ulandsstøtte vi tør også sætte retning for midlerne så vi får endnu mere effekt blandt andet ved en styrket indsats i nærområderne i forhold til konflikterne vi finder også midler

de målsætninger vi både selv har sat og som vi har sat i eu systemet nemlig at man skal bruge over en procent af

retning for midlerne for også på det område kan midlerne selvfølgelig anvendes mere effektfuldt til for eksempel mindre administration og mere forskning kommunerne som også

må som regionerne og staten også tage del i tilvejebringelsen af midler så vi blandt andet kan få skabt bedre betingelser for at virksomhederne lægger deres investeringer her i landet og dermed de jobs og de indtægter som også kommunernes økonomi er afhængig af

også den borgernære velfærd er afhængig af tingene hænger sammen kort sagt

vi lægger åbent frem hvad vi vil bruge pengene på og vi lægger åbent frem hvor vi vil finde pengene krone for krone

taknemlige men der er trods alt tale tale om et finanslovsudspil fra landets

hvor de eneste tal er de sidetal og de få årstal som bliver nævnt i oplægget

ud over de her langt hen ad vejen udmærkede betragtninger men man kunne godt have lagt noget prioritering noget vægt noget finansiering bag det men det kan selvfølgelig være sporene fra tidligere tider der skræmmer hvor man kom så gruelig galt af sted med at

blive for konkret i sine løfter som man så efterfølgende ikke kunne indfri det kan man selvfølgelig ikke fortænke socialdemokraterne i men så alligevel jeg havde forventet mere nogle spørger måske sig selv hvorfor regeringen så gør det så svært for sig selv ved

stram finanslov når nu de fleste andre partier kommer med velmenende ønsker som kræver ekstra finansiering det letteste i verden ville jo have været at vi bare gav flere penge til alle områder men det ville ikke have været ansvarligt vi har selvfølgelig et ansvar som regering

for at dansk økonomi også er på behørig afstand af de krav som vi selv har stillet i budgetloven

underlagt i forhold til eu reglerne vi skal ikke køre helt til kanten helt ud i vejgrøften som vi tidligere har set

enormt sårbare over for uforudsete hændelser vi skal holde os sikkert oppe på vejen

fast hånd på rattet kun på den måde kommer vi sikkert videre frem mod nye mål

til finanslov går således på to ben vi vil styrke kernevelfærden på udvalgte områder og samtidig vil vi skabe bedre betingelser for at der kan skabes private job

fremtiden flere private job er jo hele forudsætningen for at der er indtægter så vi også i årene fremover kan have penge til gode skoler sundhedsbehandling af høj kvalitet en værdig ældrepleje med videre

eller så meget som andre måske har for vane at gøre men til gengæld holder vi det vi lover

det ikke er realistisk at puste og have mel i munden på samme tid for nu at vende tilbage til den gode gamle bager fra nørregade

tempoet for hvor hurtigt valgløfterne kan indfries må sættes

af en politik der tidligere førte dansk økonomi lige til kanten af det tilladelige til gengæld ønsker vi så også at putte noget mere gær i dejen så samfundskagen kan blive større i stedet for at spise hele kagen og kun overlade krummerne til kommende generationer

vi starter på spørgsmålsrunden til

meget optaget af vores

og meget optaget af de tal der står

havde gjort os meget umage med at det der så stod i vores præcise finanslovsudspil ikke kunne misforstås derfor ærgrer det mig at ordføreren alene holdt øje med de tal som var sidetallene og ikke de tal som vi henviser til og som er regeringens egne vækstskøn for dem refererer vi jo som bekendt også så jeg vil godt indledningsvis lige bede ordføreren om

udsigt til en større realvækst end det som lå til grund i regeringens eget

retning af at venstre så gav med knytnæven fordi vi ligesom ikke var imødekommende over for socialdemokraternes

mellemlange kronik jeg synes lige præcis at den her aftale også viser at vi

regeringens og socialdemokraternes og dansk folkepartis kan finde ud af at arbejde sammen på tværs i folketinget også på svære områder

konkrete spørgsmål jamen det er da rigtigt men det ændrer jo ikke ved

som er blevet kørt lige til kanten som er lige til kanten af det der er

til budgetloven og i forhold til eu reglerne og der er vi bare af den opfattelse at

vi ved jo ikke hvad der måtte ske af uforudsete hændelser som gør at udgiftsniveauet

og finde penge til at finansiere en boligjobordning i to tusind og femten hvorfor jo fordi der

ikke blot er efterladt noget luft men rent faktisk

er efterladt så meget luft at regeringen

i stand til at finansiere en boligjobordning som så i øvrigt ikke har

kan vælge den lette løsning nej vi vælger ikke den lette løsning vi vælger den ansvarlige løsning for det letteste i

at sige at nu bruger vi så løs men det synes vi ikke er fornuftigt vi synes det er uforsvarligt og

i købet den finansieringskilde som socialdemokraterne peger på i

såkaldte oplæg at skulle til at bruge af råderummet i de kommende år det vil vi ikke

vi ved at lægge et finanslovsforslag frem med luft

indgået aftaler hvert eneste år i finansministeriet med kommunerne og vi synes også det er væsentligt at vi så også sætter en retning for de midler og i øvrigt

i den blå luft de bliver jo netop prioriteret også med det finanslovsforslag som vi her behandler

nogle af de kernevelfærdsområder som jeg også ved ligger

sundhed ældre med videre så pengene forsvinder jo ikke der bliver sat

pengene ud til blandt andet en lempelse af virksomhedernes omkostninger gennem skatte og afgiftslettelser

vi får pengene i kassen først

over de penge som folketinget hvis man vedtager l to og l tre flytter fra det kommunale delloft til det statslige delloft

at vi kan få investeringerne til at blive i danmark få arbejdspladserne til at blive i danmark få indtjeningen til at blive i danmark og det kræver bla

så vores virksomheder har bedre vilkår at arbejde under og så danskerne føler sig motiveret til at komme ind på arbejdsmarkedet og det er det vi lægger op til når vi skal lave en skattepakke en skattepakke senere på

og tyve det er et højt niveau det er et så højt niveau

man kan sige at den grønne omstilling som vi

sætter vi ikke over styr tværtimod

endnu videre som nogle andre gør jeg tænker på et tal som er højere det kunne være fyrre

det kunne være noget andet så ville man netop kunne opleve at nogle af de omkostninger som skulle udrulles på virksomhederne

drænet arbejdspladser i danmark og de ville så have været flyttet til eksempelvis polen og tyskland

kan mærke forskel på om udlændinge kommer

synes jeg bare det er vigtigt at vi så har jobbene i danmark og dermed også investeringerne og indtægterne i

vi kan jo konstatere at regionerne igennem flere år har været

kan man sige et effektiviseringskrav

de levet op til samtidig med at produktiviteten er steget og noget tilsvarende kunne

finansiere seksten punktsplanen boligjobordningen og de andre ting som er med til at understøtte

uddannelsesinstitutionerne begynder at centralisere så de

det gode stykke arbejde som regeringen og dansk folkeparti i fællesskab har lavet

set helt på mål for for jeg vil meget nødig begynde

andre steder her i huset præcis hvordan organiseringen skulle være ude i de enkelte områder

om at gøre dagpengesystemet tre hundrede million kroner dyrere fordi over seks hundrede mere skal være på dagpenge

ikke finde ud af sammen det skal partierne der laver finanslov i to tusind og seksten for to tusind og sytten finde hvorfor er det som var så tåbeligt da sr regeringen gjorde det nemlig at udskyde regningen til finansloven helt genialt

det skal vi selvfølgelig have arbejdet igennem når lovforslaget skal laves det

til at foregå i forbindelse med finansieringen af finansloven som gælder for totusinde

give lidt problemer det er tekniske problemer der kan opstå

noget der undrer mig og det er i direkte forlængelse af det spørgsmål herre rené christensen stillede altså med den ene hånd tvangsforflytter man

hundrede statslige arbejdspladser og med den anden hånd skærer man så i uddannelsesinstitutioner i grønne projekter i rådgivning til forskellige erhvervsinteresser

sammen at man med den ene hånd gerne vil styrke landdistrikterne og med den anden hånd skærer de samme landdistrikter det hænger ikke sammen

komme i nærheden af at venstre sammen med os andre

af grønne projekter og iværksættere som man

en klynge som virkelig arbejder ude i landdistrikterne vi kommer med forslag om at der skal være vækst i hele danmark blandt andet med

liberalisering af planloven med videre det er noget af det man har efterspurgt ude i provinsen så jeg genkender absolut ikke det billede af at der skulle have været en nedskæring i landdistrikterne tværtimod kan

at da herre martin lidegaard sad i regering havde man en minister som gik

men som overhovedet ikke kom med et eneste initiativ som bragte os videre i den retning nu

ny regering og vi bringer det ene konkrete forslag frem efter det andet som skal understøtte udviklingen i provinsen

og når man slår så hårdt ned på en grøn sektor der fuldstændig ligesom fødevaresektoren ikke mindst har skabt

på varmepumper som kunne give billigere fjernvarme til boliger i fjerndistrikterne

hvordan vi kan gøre de her ting som er blevet efterspurgt i landdistrikterne og som konkret vil omsættes i private jobs herudover er den skattereform som vi lægger op til og som også vil generere private jobs

flertal i folketinget for at skære én procent hvert år det ved jeg ikke om der kan skabes flertal for når budgetlovens udgiftslofter skal fastlægges

herre martin damm som er formand for kommunernes landsforening

det vi hørte dansk folkeparti sige tidligere at nu skal vi også med det vi behandler i dag

jeg vil egentlig bare gerne høre venstres ordfører hvad er det vi forholder os til i dag er det et udgiftsloft i to tusind og nitten og har det noget som helst med den kommuneaftale man indgik i sommer

jonas dahl sad med et flertal og oven i købet var i regering lad os bare tage på daginstitutionsområdet hvad skete der da blev der flere pædagoger eller blev der færre pædagoger

flere skolelærere eller kom der færre skolelærere der kom færre skolelærere det var under herre jonas dahls regime nu lægger vi op til at

og femten de kører videre der er blevet givet en milliard kroner til efteruddannelse til opkvalificering af lærere og pædagoger

jeg forstår at der skal bruges penge på noget og tages fra noget andet der er blot et sted jeg mener at regeringens politik er udtryk for signalforvirring

på erhvervsuddannelsesområdet hvor vi for få uger siden fandt en hundrede og halvtreds million kroner til at købe nyt udstyr

jeg synes at regeringens undervisningsminister gør et godt stykke arbejde med at implementere den reform vi har lavet og som er en succes vi har lige fået tal i går kun tre procent dropper ud af erhvervsuddannelserne det er godt

den anden side sparer regeringen tyve procent på de frie fagskoler som har som målsætning at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne og to procent i omprioriteringsbidrag på alle erhvervsuddannelser

to tusind og nitten

ledere og faglærere er hvad vil regeringen egentlig står regeringen fast på

om at fem og tyve procent af en ungdomsårgang inden for få år skal gennemføre en erhvervsuddannelse og hvordan stemmer

ikke blev betalt under den tidligere regering til at skaffe en udstyrspulje så man netop kan opkvalificere de kvalitetsuddannelser som der skal være det er jeg glad for jeg noterer mig blot at det

ikke forstå at vi skal have skældud for at

at skære en hundrede og ni og fyrre million kroner på

hvis man rundtomkring på erhvervsskolerne

en hundrede og halvtreds million kroner med armene hævet over hovedet

om tirsdagen tager en hundrede og ni og fyrre

at der spreder sig lidt forvirring

så rundt om omprioriteringspuljen men

også en prioritering hvor vi kan se at

og andre steder kan anvende pengene mere hensigtsmæssigt end man gør i dag

som jeg også talte med herre rené christensen om

et løfte her i aften og jeg holder mine løfter vi vil ikke skære i dagpengene vil du lave en aftale her i aften

spurgte han fru helle thorning schmidt

man ser på den dagpengeaftale der lige er lavet hvor der rent faktisk

det hænger sammen med at statsministeren under valgkampen

vi nu indgået i et bredt forlig om her i folketinget bestående af regeringen venstre socialdemokraterne og dansk folkeparti og det er jeg ganske godt tilfreds med

til at spørge igen om der så ikke er tale om et løftebrud når

i en tv debat den syvende juni siger jeg vil gerne give et løfte her i aften

vi vil ikke skære i dagpengene

i dagpengene som jeg lige har redegjort for

at her er der altså tale om et klokkeklart

som der blev nævnt her tidligere og i øvrigt vil jeg sige om hele dagpengeaftalen at udgangspunktet for den

den dagpengekommission hvor arbejdsmarkedets parter har været repræsenteret hvor fagbevægelsen

repræsenteret og hvor man har indgået et kompromis

aftale der nu bliver indgået her bredt i folketinget og det

i finanslovsforslaget bliver det så opjusteret til nul

man troede før man kom med finanslovsudspillet hvordan harmonerer det med at både finansministeren i den offentlige debat på tv og

siger det modsatte altså at der er færre

skriver man at der er flere penge nu man har set efter og

og sagde at det her råderum bruger vi nu et par milliarder

for at skulle lave en børnepakke de penge var der ikke det viste kasseeftersynet og det viste ydermere at vi ligger på et niveau

derfor vi lægger et finanslovsforslag frem som gør at vi kommer tilbage kan man sige om ikke helt op på midten af vejen så i hvert fald i retning af midten af vejen

derfor vi prøver at stramme op den her finanslov har jo netop det man

det her omtalte økonomiske råderum som man før valget mente var nul procent frem til to tusind og tyve og som regeringen nu siger er nul procent medmindre jacob jensen nu kan sige at det

hvad herre jacob jensen står og siger for så er der ikke færre penge

bare man skal sige det som det er og fortælle om sine politiske prioriteringer i stedet for at man stiller sig op på talerstolen

der simpelt hen ikke passer og når man så bliver spurgt under ministeransvar og skal svare ærligt til folketinget på skriftlige spørgsmål må man svare det der er korrekt

få en egentlig politisk debat i stedet for at holde folk for nar og faktisk sige noget der

men det vælger vi ikke at gøre for det synes vi ikke der er nogen grund til vi vælger at lægge et finanslovsforslag frem og håber på opbakning til

er i behændig afstand fra de grænser som gælder i budgetloven og i eu henstillingen det håbede jeg egentlig også at herre jesper petersen var med på men det kan

socialdemokratiet og den daværende regering førte

minusvækst i kommunerne man

som bekendt i venstre nemlig at vi havde

et udgiftsstop så vil nogle mene at vi

fordi vi faktisk har en nettotilgang på

hentes en procent ude i kommunerne nemlig to

for ellers vil der også være tale om minusvækst i både

og nitten og så kan man jo sige at vi altså er i den situation at vi på ingen måde kan tale om en nulvækst men

at kommunerne får mulighed for at få flere folk i beskæftigelse og at de lokalt blandt andet gennem en liberaliseret planlov med videre får nogle bedre muligheder og bedre rammer

flere investeringer og flere indtægter til vores fælles velfærdssamfund det er det

og det andet ben er at prioritere kernevelfærden med udgangspunkt i sundhed

hvor vi har rigtig meget potentiale for udvikling men det er jo ikke kun

og miljøorganisationer der er bekymrede her vi ser

på det seneste flere og flere erhvervsorganisationer og virksomheder der nævner at de vil overveje

at skære ned her bekymrer det slet ikke regeringen at man får den slags udmeldinger i forhold til miljø

der ligger hvor vi blandt andet går ind og siger at vi skal have et regime hvor man kun kan indføre ny lovgivning erhvervsrettet to gange om året altså to faste datoer bare for at give et eksempel

stribe andre det er nogle af de elementer

også finder finansieringen til det det er det vi står for og det

jeg kan sagtens stå på mål for en ambition om at vi skal reducere

realistiske men ambitiøse og det synes jeg sådan set også

oven i købet markant i førertrøjen i

til hvad resten af eu og andre lande i verden

derfor har vi selvfølgelig en position som vi skal bevare men det gør vi så sandelig også med det finanslovsudspil som vi her lægger frem

der er til rådighed hvis vi vel at mærke skal holde os på den sikre afstand af grænserne i forhold til eu og i

ved jeg godt at det klør i fingrene på socialdemokraterne at komme i gang med at få brugt af nogle

fiktive indtægter der muligvis kommer engang ude i overslagsårene men sådan opererer vi bare ikke fra venstres side vi opererer på en måde så der er sikkerhed

vil gerne prioritere inden for den ramme der er

er vi ikke i venstre vi vil have sikkerhed for hvad der foregår og vi vil ikke operere med fiktive

understrege og her rækker jeg så en hånd tilbage igen

om at sikre at de indtægter vi har til vores velfærdssamfund

de bliver skabt ved at vi får private jobs og private jobs kommer hvis investeringerne ligger i danmark og de ligger kun i danmark

lavere skatter og afgifter for vores virksomheder bedre rammebetingelser mere frie rammer

mindre bureaukrati og så videre på den måde har vi

diskutere her i folketingssalen hvordan vi får forbedret vores sundhedsvæsen vores skoler

også rigtigt at det langtfra er sandheden for alle vi hører igen og igen historier om helt urimelige vilkår for vores ældre medborgere om ældre mennesker som må gå med gennemvåde bleer fordi der ikke er personale nok til at hjælpe dem på toilettet om ældre med inkontinens

de burde efter i et langt liv at have bidraget på arbejdsmarkedet og bidraget til fællesskabet vi hører om mennesker med handicap som får frataget deres hjælp så de ikke længere kan komme uden for deres hjem forleden kunne vi

i desperation efter at kommunen havde taget hendes handicaphjælp fra hende i vores vuggestuer og i vores børnehaver

blevet færre og færre voksne per barn pædagoger står alene med op til tyve børn i

for danske forældre at aflevere deres

er blevet ramt af den ene nedskæring efter den anden

et flertal i folketinget så bag lukkede døre lavet et forlig om dagpengene

skulle være den fulde og dækkende løsning igen

et forlig som betyder at alle danske ledige vil få mindre at leve for og hvor nyuddannede ledige vil få næsten to tusind kroner mindre om måneden at leve for

lovede vælgerne før det her valg

jeg synes man skulle skamme sig over det løftebrud som er sket med den aftale

det er jo det spørgsmål vi må stille os selv er det virkelig det vi ønsker i et rigt land som danmark

kører løs ude i kommunerne de forringelser for de af vores

ramt af ledighed og sygdom

resultat af prioriteringer og politiske beslutninger som et flertal

for i samme periode som de reformer

nedskæringer er gennemført har der været råd til at dele skatterabatter ud tre milliard kroner koster lettelserne af selskabsskatten alene

nu drøfter tænk hvor meget velfærd vi kunne have fået for de penge tænk hvor mange flere besøg fra hjemmehjælpen den enkelte ældre kunne

tænk hvor mange flere dygtige pædagoger og pædagogmedhjælpere vi kunne

til at skabe trygge rammer for vores børn

jeg tror at det omfangsmæssigt lever op til selv venstres krav til hvordan

et forslag skal se ud vi er ikke bange for at prioritere vi mener ikke er råd til at lette selskabsskatten og topskatten som planlagt i de kommende år vi vil langt hellere bruge de penge på at sikre at vores ældre medborgere har en god og tryg tilværelse så man ikke i danmark skal være bange for at blive gammel

på et trygt dagpengesystem

i hørte rigtigt et trygt dagpengesystem der betyder at alle de mennesker som lever af at gå på arbejde ved

ulykken rammer har man faktisk noget at leve af

betale sin husleje

og på at investere i den grønne omstilling og i vores landdistrikter

det er blot for at nævne nogle af de ting vi

er selvfølgelig fuldt finansieret og kan læses på vores hjemmeside

mere klassedelt samfund mod et mere kynisk samfund mod dårligere velfærd mere ulighed og mere utryghed for det store flertal af danskere der lever af deres arbejde finansministeren har så forsøgt at give et indtryk af at hele miseren skyldes at den gamle regering har efterladt et fallitbo

finde penge til man har fundet milliarder til et håndværkerfradrag så lagerarbejderen i lejeboligen over skattebilletten skal betale

og man har

til at sænke skatten for en lille udsøgt gruppe af danmarks milliardærarvinger seks hundrede million kroner til at genåbne et skattehul for danmarks rigeste familier ja der brændes faktisk lige så mange

i finanslovsforslaget på skatterabatter til de største virksomheder og de rigeste familier som der prioriteres på hele sundhedsområdet og ældreområdet

nogle af danmarks største velhavere det er da klassepolitik der vil noget

også uhyggelig kortsigtet voldsomme nedskæringer på vores uddannelser og på vores forskning vil på sigt betyde at danmark bliver mindre velstående ikke mere velstående

at regeringen fuldstændig rundbarberer de mange gode grønne initiativer som blandt andet enhedslisten har sikret i de seneste fire år initiativer som skulle

at når hele verden i de kommende år skal omstille sig til grøn teknologi

på ulandsbistanden tror man virkelig der kommer færre fattige mindre konflikt og dermed færre flygtningestrømme ved at vi skærer dybt i hjælpen til nogle af verdens fattigste lande

gjort opmærksom på ved ved flere indlæg i debatten

behandler i dag under den her debat vi behandler også to andre

velfærdssamfund det er de to

handler om det man kalder udgiftslofter det kan måske lyde lidt kompliceret men det handler dybest set om hvor mange penge

året efter og fremme i to tusind og nitten vil kommunerne så

mindre at gøre godt med altså i en tid hvor der kommer flere ældre som har brug for hjælp i en tid hvor

et flertal har gennemført en masse reformer som har forringet vilkårene for lønmodtagerne fordi der skulle være råd til at tage sig af flere ældre

udsigt dengang man forringede efterlønnen og pensionen og dagpengene og sygedagpengene

blev der sagt det er fordi vi skal bruge flere penge

bliver gennemført det er tusinder af kommunalt ansatte som skal opsiges i vores hjemmepleje på vores plejehjem i vores børnehaver heldigvis kan man sige er et flertal af partier i det

socialdemokraterne lovede at de ville gøre kampen mod nulvækst til deres måske vigtigste kamp i de næste fire år derfor

vil stemme for det omprioriteringsbidrag jeg håber ikke at de to partier vil løbe fra deres løfter til vælgerne for det vil godt nok være et svigt af dimensioner

her debat jo om hvad det er for et samfund vi ønsker ønsker vi et samfund hvor der

til milliardærarvinger men hvor vi ikke kan sikre mennesker med handicap et værdigt liv ønsker vi et samfund hvor de mennesker der har mindst i vores samfund får endnu mindre at leve for for at vi kan sænke skatten for de mest velhavende ønsker vi et samfund hvor de mennesker der rammes af ledighed skal miste deres indtægtsgrundlag og trykkes ned i sølet

spørgsmål som regeringen og dens støttepartier det gælder ikke mindst dansk folkeparti

gået til valg på en social profil bør svare på i den her debat

hundrede nye pædagoger og vi fik senere ved seneste finanslov sammen med sf i øvrigt tak for det afsat yderligere to hundrede og halvtreds millioner hvis man ser på udviklingen på normeringerne så betød det faktisk at den nedadgående udvikling blev stoppet og fladet ud at vi ikke fik rettet op igen og at der stadig

jo også derfor det er så katastrofalt at venstre nu lægger op til at skære endnu dybere

til den kurve som herre pelle dragsted forklarer

jo ikke tale om en udfladning der var tale om at i den periode hvor enhedslisten havde

flere tusinde færre pædagoger der var tæt ved tusind færre folkeskolelærere det var det resultat enhedslisten fik ud af at have de afgørende mandater jeg vil bare lige bede om at man får proportionerne på plads når man skoser os for trods alt at holde

i kommunerne jamen vi var da ikke tilfredse med den tidligere regering vi var ikke regeringsparti vi havde så det problem at hver gang vi forhandlede finanslov stod

herre lars løkke fordi han måske lige havde været ude i noget stormvejr om noget

desværre langt hen ad vejen i den periode vi ville gerne have sikret et løft på daginstitutionsområdet

er jo penge der kommer ud af et kapitalistisk system det er en kapitalistisk økonomi og det er den der skaber de mange penge

overtages af staten eller tages fra ejerne stifterne aktionærerne og gives til medarbejderne

i verden der har den samfundsmodel som samtidig har genereret lige så store overskud som man kan give til de svage og de syge

vil gøre op med det kapitalistiske system og skabe den fattigdom

ikke sådan at fordi et hospital

ordførerens venner i den private

sådan fungerer det jo ikke når vi går på arbejde og leverer ydelser skaber det værdi uanset om de ydelser bliver formidlet via markedet eller om de ydelser bliver formidlet

tænk engang at et samfund som det danske med en så stor offentlig sektor

det enorme skattetryk og så solidariske ordninger for lønmodtagerne alligevel er et af verdens mest velstående samfund det kunne jo være det handlede om at de socialistiske tanker som faktisk ligger til grund

vores solidariske arbejdsmarkedsmodel er dem som er bedst egnet til at skabe velstand i et

demokrati hænger der et skilt udenfor et usynligt skilt hvor der står her stopper demokratiet indenfor bestemmer chefen vi vil meget gerne udvikle

rigtig meget spændende udvikling i gang i vores socioøkonomiske sektor der er masser af unge iværksættere i dag som gerne vil skabe demokratiske arbejdspladser og vi ser faktisk i europa og i verden at der er en enorm fremgang i antallet af kooperativer og

andre arbejdspladser hvor medarbejderne har indflydelse og de er langt mere levedygtige og stabile end de

produktivitetskommissionens opgave var blandt andet at se på hvordan den

at den offentlige sektor under et kunne blive cirka ti procent billigere men stadig levere den samme vare hvis blot de enheder i den offentlige sektor som er knap så produktive lærte af de enheder som

alting kunne blive produceret meget billigere eller sagt mere konkret hvis alle kommuner var lige så effektive som vejle kommune ville danmark kunne spare seks og tyve milliard kroner

kyshånd vi udarbejdede blandt andet en to tusind og fem og tyve plan som indregnede ti procent produktivitetsstigning i den offentlige sektor en procent om året i ti år det fik vi meget

dengang især fra venstrefløjen men også

at en procent produktivitetsforøgelse i den offentlige sektor

helt på månen det kunne man simpelt hen ikke stor var derfor vores glæde da vi så at da den her regering

ikke alene en procent produktivitetsforøgelse i kommunerne men også to procent produktivitetsforøgelse i staten og med den nye

mindre vilde end den

som kom for vi regnede jo kun med en procent produktivitetsforøgelse

det er en forudsætning for den her finanslov og vi gik i liberal alliance som det eneste parti i folketinget til valg på at det kunne lade sig gøre vi er glade for at det nu er en del af den politiske mainstream

her fra talerstolen har sagt at de meget gerne vil lave finanslov på det her grundlag det er rigtig dejligt

den finanslov som regeringen har lagt frem

store ekstrabesparelser ud over produktivitetsgevinsten

at vi at forhandle noget af

at hvis man gerne vil have noget gennemført og man gerne vil have andre partier til at hjælpe sig med at få det gennemført så må man også hjælpe de andre partier med at få deres politik gennemført og hvis man bagefter kan se på det samlede billede af en finanslov og sige

i den forkerte retning men der var mere der gik i den rigtige retning

men jeg vil her fra talerstolen i dag nævne tre ting den første er registreringsafgiften på biler det hele skal ses i den sammenhæng at vi synes at borgerne i danmark bør have mulighed for at leve deres liv på en bedre måde på en friere måde et af de steder hvor borgerne virkelig generes

er ved den høje registreringsafgift på biler de fleste mennesker

køre til og fra pasning man skal have

klapvogn og barnevogn med i bilen man skal på arbejde og man skal handle på vej hjem og man skal hente børn og det hele bliver meget kompliceret uden en bil men familiebilen i danmark er voldsomt beskattet mens det for folk der ikke

er forholdsvis billigt at købe en lille mikrobil

de biler vi kender og som der kører så mange af fordi der kun er en lille registreringsafgift på dem så er det omvendt meget meget vanskeligt lige så snart man gerne

og halvfjerdstusind kroner en volvo v70 en helt almindelig familiebil den mest solgte bil i sverige det ville da være en enorm lettelse for familierne at kunne få mulighed for at købe en bil med plads til hele familien hunden måske endda også uden at skulle ruineres af verdens højeste registreringsafgift

i verden der betaler mere for deres biler end danskerne

procent vedkommende er selvfinansierende fordi folk går ud og køber en større bil hvor der er mere moms og hvor der så i øvrigt også er mere afgift

næsten selvfinansierende

en anden skat som rammer familierne

her skal vi også lidt tilbage i historien for tilbage i to tusind og to indførte den daværende borgerlige regering et skattestop for ejendomsværdiskatten men der blev kun indført et skatteloft for grundskylden grundskylden må gerne stige dog ikke med mere end syv procent om året

mellem boliger hvor grunden udgør en stor del af ejendomsværdien

boliger hvor grunden kun udgør en lille del af ejendomsværdien to eksempler et hus i københavn

og et hus i løgumkloster i tønder kommune begge huse koster

fordi det her hus i københavn ligger lige op ad jyllingevej og på en kilegrund inde mellem jyllingevej og s togsbanen derfor koster det kun

der ligger indeklemt mellem jyllingevej og s togsbanen hvis man

jeg husker på over to hundrede

kun med tolvtusind kroner om året altså huset til en million kroner i københavn beskattes med

i tønder beskattes med tolvtusind kroner

hvorfor er det rimeligt at den person som har råd til at betale for et hus

som den person der har råd til at købe et hus til

heller ikke før to tusind og to det er et resultat af at man har frosset ejendomsværdiskatten fast men har ladet grundskylden stige eksplosivt et andet eksempel et hus i hvidovre og en lejlighed i hvidovre koster begge to million

er på vej mod at blive beskattet dobbelt så hårdt som lejligheden dobbelt så hårdt

i hvidovre har jo ikke en væsentlig højere indtægt end den person som har råd til at købe en lejlighed til to million kroner i hvidovre igen er det et resultat af den skævhed som er opstået fordi man har fastfrosset ejendomsværdiskatten men ladet grundskylden stige derfor har vi sat penge af i vores finanslovsforslag til at fastfryse grundskylden så problemet i det mindste ikke bliver større mens vi tænker over hvad vi skal gøre for helt at fjerne den skævhed som allerede er opstået

tale om i dag og som vi gerne vil gøre noget ved er friskolerne friskolerne har det hårdt i disse år de blev sat ned i koblingsprocent altså det tilskud man får som procent af det en offentlig skole koster der blev de sat ned fra fem og halvfjerds procent til en og halvfjerds procent ved genopretningsaftalen fra maj to tusind og ti vi ønsker at hæve det beløb igen vi ønsker at de en og halvfjerds procent allerhelst kommer op på firs

for finansudvalget derfor vil jeg egentlig

er foretaget en opjustering af den forventede realvækst i de kommende år fra nul procent til nul

satse alle de penge på at forøge velfærden og de offentlige omkostninger

også det naturligt opfølgende spørgsmål hvordan forestiller herre ole birk olesen sig at liberal alliance

prioritere et forøget råderum i

stor nok det er faktisk verdens dyreste offentlige sektor og den behøver ikke at være dyrere så hver gang der kommer flere penge ind i statskassen ønsker vi at benytte de penge og bruge af de penge til at lette skattebyrden for borgerne fordi skattebyrden

punktafgifter registreringsafgifter ejendomsskatter selskabsskatter og alt muligt i danmark og sammenlagt betyder det at danskerne betaler verdens højeste skatter så vi ønsker

jeg er så lidt i tvivl om i hvilket omfang liberal alliance

sig at det kan harmonere med en i hvert fald forventet aftalepartners df

øget vækst nu er der lidt usikkerhed om hvor stor df egentlig ønsker at den her påståede vækst

skal være men jeg har

man på dette punkt kan opnå enighed mellem df og liberal alliance altså ikke for

til at lette skattebyrden for borgere

nedsætter vores forplantningsevne jeg ved ikke om ordføreren har

omfattende problem blandt rigtig mange danskere at vi har

jeg ved jo at liberal alliance er meget

for eksempel som forbrugere skal have en reel frihed til at vælge mellem

det afgørende for os at vi faktisk også ved hvilke stoffer der er i de produkter og hvilke konsekvenser det har for os som forbrugere og derfor

så vi kan fortsætte det her center og få en større viden om om de her meget farlige stoffer

vi gik til valg på at der skulle bruges

en milliard mere så vidt jeg husker på

beskæring af fri forskning

den der ekstra besparelse på forskningen det er ikke vores politik så derfor går vi til finanslovsforhandlingerne med det ønske at den forskningsbesparelse ikke skal gennemføres jeg ved ikke præcis hvad det der center for

kønshormoner og belastningen af vores

men det kunne lyde som om det ligger under det som vi ikke ønsker at

ligger der altså i udspillet fra regeringen at man beskærer den

regeringens finanslovsudspil som en af beskæringerne på det grønne område så det er egentlig derfor jeg spørger er det noget som liberal alliance måske vil gå ind og

den del af forskningen og udviklingen som

til tre og halvtreds million kroner der foreligger en evaluering hvert år om hvad midlerne bruges til den er lige kommet for de

jeg synes at den samlede evaluering viser at

er med til at igangsætte noget som vokser sig større og bliver selvbærende et af de gode projekter er at

ydet en støtte til et stort solfangerprojekt i dronninglund efterfølgende er der blevet opstillet to anlæg uden støtte

set har kunnet finansiere det efter man har haft den teknologiudvikling i det første projekt hvor der var støtte

det er et glimrende eksempel på at indimellem er

behov i opstartsfaser for at understøtte en bæredygtig udvikling jeg vil gerne høre hvad liberal alliances holdning er til

eller i hvert fald kun modvilligt kan gå ind for så jeg vil gerne opfordre til at man tager fat i herre henrik dahl om den her slags

nogle tilfældigheder der lige pludselig afgør at man kommer fremad

man har aktører i danmark som som er inden for energiteknologi og som som ser

for lidt støtte til at videreudvikle løsninger som kan gennemføres

en del af den energiteknologi som er

at hele liberal alliances folketingsgruppe er opmærksom på at det

at finansministeren som i nogle kredse bliver kaldt den grønne slagter og

de mennesker som ejer en bolig i udgangspunktet og generelt set er mennesker der alt andet lige

end mennesker som ikke ejer en bolig det kan vi se i forskellige statistikker

modstanden mod grundskylden fra liberal alliances side

hvor det var de stærkeste skuldre der bar det mindste

over det betaler man fyrre procent af en million kroner hvis man kun har ethundredetusind kroner over det betaler man fyrre procent af ethundredetusind det er et system hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder grundskylden er på ingen måde en skat

de bredeste skuldre som de to eksempler jeg nævnte

viser så er det jo ikke sådan at fordi man har råd til at købe et hus til

i københavn har man to og en halv gange så mange penge som hvis man har råd til at købe

at

hvorfor dem der køber hus i københavn skal betale to og en halv gange mere i samlede ejendomsskatter end dem der køber hus i tønder

det var også det ordføreren sagde i enhedslisten har vi det sådan at vi godt kan se at der er

er steget mere end den almindelige udvikling

se på om man kan indefryse grundskylden for familier med lave indkomster

skat

over hele landet beskattes cirka på samme måde ud fra den betragtning at dem der har råd til hus i københavn ikke har flere penge end dem der har råd til hus i tønder hvis

ikke vil have at dem i tønder skal betale mere i ejendomsskat

må vi acceptere at det er dem i københavn der skal betale mindre og hvis herre rune lund kan være enig med mig i at beskatning

svare på om det han ønsker er at alle skal betale lige så meget som dem i københavn

tredobbelt bundlinje hvor der både skal være balance på den økonomiske den sociale og den miljømæssige bundlinje vi gik til valg på en grøn omstilling et stærkere iværksættersamfund og en bedre balance mellem arbejds og familieliv omvendt gik venstre til valg på nulvækst på begrænset indvandring på lavere sociale ydelser på slappere miljøkrav til landbruget og på ukritiske skattelettelser til erhvervslivet på den baggrund kommer det næppe som et chok for finansministeren at alternativet er skeptisk over for det finanslovsforslag som vi diskuterer her i dag den skepsis fik vi ret beset et forvarsel om allerede kort efter valget for nøglerne til statsministeriet var vel knap nok tilbage i hånden på statsministeren før han havde brugt dem til at nedlægge miljøministeriet og i øvrigt varsle nedskæringer på klima miljø og natur resultatet af de meldinger kan vi nu aflæse sort på hvidt selv om det meste

hos os ikke mindst de grønne nedskæringer naturplan danmark mister tredive million kroner i to tusind og seksten og halvfjerds million kroner i to tusind og atten

en hundrede og fem og tyve million kroner

derudover vil regeringen bruge to hundrede og fyrre million kroner på at rulle

øge de grønne investeringer både når vi taler investeringer i grønne økonomier og teknologier men også når vi taler grønne investeringer i form af mere naturskov større biodiversitet og flere økologiske fødevarer de grønne nedskæringer var desværre lige så frygtet som de var ventet noget der til gengæld ikke var ventet i hvert fald ikke hos os var nedskæringerne på iværksætteri og grønt erhvervsliv her taler jeg blandt andet om at regeringen vil halvere vækstfonden at den vil nedlægge omstillingsfonden og derudover vil beskære innovationsfonden med seks hundrede og halvtreds million kroner de nedskæringer er vi meget imod fordi vi mener at danmark får brug for en stærkere iværksætterkultur når vi fremover skal leve af vores kreative innovative og bæredygtige ideer og løsninger den analyse havde vi faktisk håbet på at regeringen delte

også vores håb at iværksætteri med tiden kan blive et politisk fokusområde som regeringen har lyst til at prioritere sker det

vi rigtig gerne en snak om hvordan man kan få flere iværksættere og skabe bedre rammevilkår vi foreslår blandt andet mikrolegater til unge iværksættere og at man hæver privates fradragsret når der er tale om investeringer i nye iværksættervirksomheder hvilket man har gode erfaringer med fra sverige et andet overraskende element i

var de dramatiske besparelser på uddannelsesområdet uddannelsesområdet har i forvejen været hårdt ramt af nogle reformer de senere år og gennemføres de varslede nedskæringer på otte hundrede million

risikerer det naturligvis at få mærkbare konsekvenser i hele uddannelsessystemet for eksempel risikerer man at uddannelsesinstitutioner især i yderområderne må lukke at erhvervsuddannelserne forringes og at der generelt bliver mere ensretning i uddannelserne fordi man mange steder bliver nødt til at satse på det sikre og det forudsigelige og når nu alle efterhånden er enige om at danmark får brug for nytænkende og entreprenante borgere og iværksættere i fremtiden så giver det altså ikke for os mening at skære otte hundrede million kroner på uddannelse

milliard kroner på forskning da det jo netop er investeringer der skulle være med til at udvikle de kreative evner hos de unge alternativet skal derfor opfordre regeringen til at rulle de varslede besparelser på uddannelsesområdet tilbage

en dårlig social og økonomisk forretning for danmark og så må den i øvrigt også gerne rulle fremdriftsreformen tilbage

både hæmmer uddannelseskvaliteten og iværksætteri blandt de studerende når vi nu er ved opfordringerne kunne venstre så ikke også rulle besparelserne på to milliard kroner på udviklingsbistanden tilbage

den bilaterale bistand markant fra to en

i to tusind og femten til seks hundrede og tres million kroner i to tusind og seksten samtidig har vi meget svært ved at se hvordan nedskæringerne på udviklingsbistanden harmonerer med fns nye bæredygtighedsmål om at udrydde global fattigdom som statsministeren netop har været med til at vedtage

kommunernes muligheder for at overføre midler fra år til år er alt for begrænsede vi ønsker at kommunerne og det offentlige skal have mulighed for at foretage mere langsigtede investeringer i bæredygtige tiltag og derfor er

i dag risikerer at pengene bliver brugt på kortsigtet forbrug i stedet for på langsigtede og bæredygtige investeringer på grund af de nuværende regler

jeg sige at alternativet deler bekymringen for de seks og firs procent af kommunerne der siger at omprioriteringsbidraget vil forringe serviceniveauet i de kommunale tilbud fordi kommunerne frem mod to tusind og nitten

en hundrede og to og tyve siders rapport peget på at det bedst kan betale sig at øge de grønne investeringer nu det har de naturligvis gjort ud fra et økonomisk perspektiv da det er

men det styrker styrker jo kun argumentet om at man bør sætte fart

den grønne omstilling nu i stedet for at slå bremserne i på den baggrund vil vi gerne

miljømæssige bundlinje opfordre regeringen til at opprioritere det grønne område helt konkret foreslår alternativet at man øremærker meget mere af erhvervsstøtten til bæredygtige virksomheder og at man gør en større indsats for at fremme grønne økonomier for eksempel flere penge til økologi

vi vil selvfølgelig også gerne droppe forsknings og erhvervsstøtte og investeringer til af fossile brændsler

man tre milliard kroner væk fra området og nu har dansk folkeparti venstre og socialdemokraterne været så gavmilde at de har fundet tre hundrede million

den konsekvens at vi får en totalt utilstrækkelig

en løsning men vi får en en situation hvor lønmodtagerne stadig væk vil leve med en enorm utryghed det er skadeligt for vores

vi ved det er et enormt ineffektivt og dyrt system og der ville man have kunnet hente en del penge plus at man kunne vende den måde

man omtaler ledige på i en langt langt mere positiv retning så vi er kritiske over for aftalen

vi bruger stokkemetoden i stedet for at vise tillid i forhold til at få folk ud på arbejdsmarkedet så synes

nu er alternativet jo gået til valg på netop det her med

en ny form for politik og tillid til danskerne så hvad tror ordføreren konsekvensen af den slags forløb er

så jeg vil svare på den måde at jeg synes det er ærgerligt at man har indgået en aftale som ikke inddrager langt langt flere partier

set alle partierne her i folketinget og at alle partier ikke har været indkaldt til forhandlinger om

slet ikke ude hos de ledige og det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt men hvordan de enkelte partier står i forhold til de vælgere der har stemt på dem

og så videre

at vi skal holde os på den ansvarlige linje der skal ikke sendes nogen regninger videre til næste generation vi skal styre sikkert igennem den krise der nu ligger bag os men hvor vi stadig mærker efterdønningerne derfor vil jeg i dag koncentrere mig om hvordan vi så prioriterer de midler der er inden for den ramme som regeringen lægger frem

i de prioriteringer som regeringen foretager man vælger nemlig helt konsekvent

der peger fremad mod den næste generation alle de investeringer i fremtiden der skal sikre at danmark bliver ved med at udvikle sig og være det dejlige land som vi alle sammen nyder at bo i man bryder med den ambition at vi kan levere et danmark videre til vores børn der er bedre end det vi fik man skærer

den tidligere regering lagde op til man skærer

valgkampen man skærer

hele den grønne omstilling som flere ordførere allerede har været inde på og man prøver at sætte det op som om det er et valg imellem

miljømæssigt ansvarlig eller økonomisk ansvarlig på trods af

at man hyler og skriger i industrien i fagbevægelsen i landdistrikternes fællesråd fordi

vendetta man laver af ideologiske årsager på det grønne område koster dyrt

jobs det koster her og nu ud over det vi kan tabe på eksporten som jo buldrede derudad på det grønne område under den tidligere regering sender man også her en regning

til næste generation man skærer

siden ja jeg tror måske vi skal fire årtier tilbage i den danske udviklingsbistand før vi når det her niveau samtidig med at man hykler med at man gerne vil hjælpe mere i nærområderne det er også en regning man sender videre til den næste generation alt det undskylder man så med en slags nødvendighedens politik det er vi nødt til af økonomiske grunde men det er man ikke for selv hvis vi anerkender regeringens økonomiske ramme som vi gør i radikale venstre så kunne man jo vælge for eksempel

velhavende ældre mennesker for

gjort deres bolig i stand få lavet rengøring og så videre

det man vælger at bruge pengene til i stedet for investere i fremtiden så det er et klokkeklart valg man foretager her mellem investeringer i fremtiden og vil jeg sige med bind for øjnene at betale danskere for noget de vil gøre

i en radikal optik ingen

i landdistrikterne men hvad hjælper det hvis man samtidig skærer

de steder der kan skabe udvikling i landdistrikterne offentlige arbejdspladser er godt men private arbejdspladser er i

til at skabe udvikling og liv i landdistrikterne altså meget vigtigt

med den ene hånd flytter offentlige arbejdspladser ud men med den anden hånd

både uddannelsesinstitutioner og grønne omstillinger så giver det ikke mening lad mig nævne

finde boliger og i den sammenhæng er varme et stort spørgsmål

barmarksværkerne og til høje varmeregninger derude i øjeblikket er der adskillige landistriktskommuner der har gang i at prøve

billigere fjernvarme til deres beboere det gør de gennem geotermi det gør de ved at

der kan køre på billig el fra vind og det vil give bedre rammevilkår for boliger i landdistrikterne det er initiativer som man bare

finansloven selv om der er et kæmpe økonomisk perspektiv og

samfundsøkonomisk perspektiv ikke bare for landdistrikterne for hele samfundet det er den form for logik vi simpelt hen ikke forstår og vi håber

det er fair nok man er kommet til som regering man skulle

gang og så tager man hele paragraffer ad gangen for ligesom at

ned i underparagrafferne en gang og se om det er alle de paragraffer man har strøget på det her

giver mening også set fra en liberal synsvinkel hvor hjælp til selvhjælp altid har været bedre end det med håndført støtte når alt det er

man kende det radikale venstre på at selv om vi er lodret uenige i prioriteringen køber vi altså den samlede ramme og vi er også klar til at gøre alt hvad vi kan

derfor sidder vi klar ved telefonen

få brug for os jeg kunne godt have en fornemmelse af at det gør finansministeren

måske ikke i denne omgang der tegner sig en blå finanslov kan man godt høre på indlæggene i dag men det kunne

med nogle kreative tanker og vi vil gøre hvad vi

af de midler man vil bruge på bevidstløs støtte lige nu kunne overføres til investeringer i fremtiden i stedet for for os er det helt afgørende

om at der skulle komme tre tusind

blev det løfte så indfriet eller hvordan gik udviklingen lige præcis på det her meget centrale kernevelfærdsområde under den radikal socialdemokratisk ledede

hvor man samtidig fra radikal side har haft ansvaret for at levere et løfte på tre tusind

et negativt tal på tre tusind

som følge af blandt andet den skattereform som ordføreren var med til at indgå i to tusind og tolv bliver lavere og lavere således at

mistet det der svarer til en hel måneds

falde yderligere fem procent i forhold til den almindelige lønudvikling altså at det vil blive så dyrt at blive arbejdsløs at selv en kortvarig arbejdsløshed kan føre familier ud i en

enhver dagpengereform er at skabe et system hvor folk kan få

den grundlæggende forskel der er på enhedslistens tilgang til det her og det anerkender

dagpengesystem sammen der skaber så mange jobs som muligt

at der bliver flyttet folk fra dagpenge over i arbejde det kræver

der får flere i arbejde det er en balance for

nej forskellen på det radikale venstre og enhedslisten er ikke at enhedslisten ønsker at folk

forskellen er at vi ikke har den mistillid til mennesker der er af ledighed som det radikale venstre giver udtryk for her hvor man skal dreje på nogle knapper man skulle måske kigge på politikernes eget eftervederlag hvis man mener at det at have en dækningsgrad

at stå og beskylde hinanden for en masse ting den ene og anden vej og lad mig prøve at sige

dagpenge i danmark når man får dagpenge

vi vil blive ved med at have det og ja det mener jeg at vi har det er klart det at komme på dagpenge jo aldrig kan

som det at få et arbejde heller ikke økonomisk

en situation hvor man kommer på dagpenge og hvor man med de forskellige ydelser man får tilkendt pludselig taber penge eller risikerer at gøre det ved at komme i arbejde og derfor skal der være en forskel den kan vi diskutere hvor stor skal være

der er det ikke dagpengene jeg er mest bekymret for

den integrationsydelse som regeringen

ved at indføre for en meget meget stor gruppe danskere hvoraf en del er i arbejde i dag

effektivisere produktionen så den bliver billigere uden at blive dårligere det frigør så nogle midler som

kan bruge til andre formål i den offentlige sektor eller til at lette skatten for borgerne er det noget som

som bør videreføres eller er det noget

den demografiske udvikling der kommer

for en stigning i det offentlige forbrug på grund af den demografiske udvikling men vi så da gerne at

gennem en effektivisering i den offentlige sektor selv der er bestemt

skulle gennemføres et omprioriteringsbidrag i kommunerne vi fandt andre veje til det samme men jeg vil da ikke afvise at det også er en vej at gå især hvis man kan kombinere det med en tillidsreform der gør det muligt for kommunerne rent faktisk at høste nogle

i de debatter

synes det

kommunerne og staten laver en aftale om økonomi næste år og det gør de hvert år så er det vigtigt at kommunerne ved at de kan stole på den stat de forhandler med

at hvis ikke enhver regering der måtte sidde der kan opnå en aftale med kommunerne har regeringen heller ikke opbakning til den aftale omvendt hvis kommunerne

tid siddende regering sådan at kommunerne ved hvad de har at regne med det synes jeg er den største respekt man kan udvise for det kommunale selvstyre jeg synes også

størst transparens og det betyder så

at det er en dum måde

fra kommunerne som vil betyde massive nedskæringer og som vil betyde tusindvis af fyringer i den kommunale sektor

alligevel har tænkt sig at stemme for når det jo er sådan at den

totusinde

det undgår vi næste år fordi vi har lavet den her aftale og så må det jo bero på forhandlingerne mellem kommunerne og regeringen det

hele filosofien hvorvidt vi kan støtte eller ej hvis kommunerne indgår en ny aftale med regeringen

som jo egentlig bare er kyniske besparelser og som vi også behandler her i dag under l to og l tredje dernæst droppede man irakkommissionen fattigdomsgrænsen og klimamålene

turen til finansloven også her er afvikling det store tema de besparelser som regeringen lægger op til kommer til at ramme over en bred kam klimaområdet den kollektive trafik uddannelse forskning kulturen og vores børn bliver alle sammen ramt af de nedskæringer som regeringen lægger op til og der er tale om kortsigtede besparelser som kan give et enormt bagslag også på længere sigt

på ingen måde udtryk for økonomisk ansvarlighed som regeringen ellers gerne vil prædike det er til gengæld udtryk for økonomisk skævvridning at de svageste pensionisters

mens man lemper på arve og miljøafgifterne for nu at citere en af nutidens mere populære popsange så hedder det du sagde de rigtige ting ja og du gjorde det på den sødeste måde men jeg så igennem dig

nu høster du hvad du såede sådan må mange vælgere have det i de her måneder og

uger når man ser på hvad regeringen sagde

den efterfølgende har gjort i sf

det billede som regeringens ministre har tegnet af de såkaldte kornfede uddannelser

store besparelser vil gå ud over kvaliteten i undervisningen og det vil være en enorm svækkelse af danmarks konkurrenceevne langt ud i fremtiden viden er vores vigtigste råstof og ved at svække dannelsen af vores unge saver vi den gren over vi selv sidder på vi kan og skal altså ikke konkurrere med kineserne og østeuropæerne på

helt afgørende for at vi netop kan tage kampen op

der er investeringerne i uddannelse noget der betales tilbage

for at vende tilbage til cisilias sang som jeg refererede fra tidligere så fortsætter den nu ser jeg noget i dit smil jeg havde overset du har selv redt alle sengene du sover i så den her finger er ik en tommeltot nu hører jeg noget i din stemme jeg havde overhørt du bagud i det spil

så den her finger er ik en tommeltot

regeringens finanslovsudspil der lægges op til et gigantisk hak i ulandsbistanden men vi står midt i den største flygtningekrise i nyere tid og så giver det altså heller ikke mening at lege spareøvelse midt i en borgerkrig i syrien og alle de andre katastrofer der ligger ude i verden som man åbenbart fra venstres side vælger ikke at tage hensyn til de mennesker må nu se realiteterne i øjnene og

sf vil vi faktisk gerne den globale solidaritet

pengene skal fordeles til hjælp til flygtninge i nærområderne til fattigdomsorienteret ulandsbistand og til klimabistand det nytter ikke at verdens fattigste skal bøde for er opstået en akut flygtningekrise i europa og at danmark har fået en ny regering fremover vil der nemlig

stor sandsynlighed komme nye strømme af flygtninge som er ramt af naturkatastrofer oversvømmelser og som på grund af den tørke der rammer deres nærområde søger mod europa og danmarks grænser

derfor er det helt afgørende at vi investerer også i miljø og

regeringen lægger op til at landbruget får carte blanche til at forurene til skade for vores børn og grundvandet til

det har fatale konsekvenser som vores børn og børnebørn kommer til at betale prisen for verden har brug for et land som danmark som hidtil er gået forrest og derfor er regeringens

gerne sikre klimaet og prioritere naturen og miljøet og målsætningen om at reducere

til konkret politik vi er ikke med på de nedskæringer som regeringen lægger op til der er brug for en helstøbt indsats i alle aspekter af klima og miljøpolitikken det gælder også

med til at finansiere annulleringen af de besparelser som regeringen lægger op til for uddannelse ulandsbistand børn klima ja listen er desværre alt for lang til at læse helt op

det er på tide at regeringen og finansministeren lægger kortene på bordet bordet for det har vist sig at økonomien økonomien slet ikke er så forfærdelig som finansministeren har prædiket til gengæld bliver der sparet op til at der i foråret kan uddeles skattelettelser til de rigeste på velfærdens bekostning

finansministeren har kaldt det modigt jeg vil snarere kalde det tyveri ved højlys dag i sf har vi faktisk

til finansiering og derfor vil jeg også gerne sige til finansministeren i dag at såfremt vi skal i realitetsforhandlinger

møder vi selvfølgelig op

dagpengekommissionen er jo kommet med et udspil som på trods af det begrænsede og bundne mandat man havde faktisk havde nogle interessante elementer men langtfra var godt nok det valgte man så at lukke her i frokostpausen med en aftale mellem dansk folkeparti socialdemokratiet og venstre jeg vil sige at det er en aftale som

har betalt prisen der igen skal betale en ekstra pris for at finde nogle marginale forbedringer rundtomkring jeg synes simpelt hen ikke det er godt nok og jeg

faktisk også at de partier der har indgået en aftale havde givet løfter om langt mere i den valgkamp der ikke er mange måneder væk men det stopper

uligheden i det danske samfund vil ikke blot stige med de velfærdsforringelser regeringen lægger op til

også når man ser på kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen

efter de mennesker der har allermindst og som ikke just lever på livets grønne gren

ikke er i arbejde eller uheldigvis er født midt i en borgerkrig det mennesker som vender og drejer hver eneste krone for at få tilværelsen til at hænge sammen de skal nu grave endnu dybere i forvejen tomme lommer den køber vi ikke i sf og der er absolut ingen anledning til at tro at de på denne måde skulle komme i arbejde når der nu ikke er noget arbejde at få vi er vidner til en uhæmmet klapjagt på samfundets svageste de ledige flygtningene i sf vil vi gerne

for de grupper som har behov for det og vi er på trods af den kløft der er mellem de blå partier

regeringen og os klar til at sætte os til forhandlingsbordet men vi må

lang lang vej der er dog elementer

set peger fremad også selv om det er et lille hjørne

område på miljøområdet men så vil jeg da gerne understrege over for finansministeren i dag

finansloven såfremt finansministeren

vi er klar til dansen

hvilket jo ikke skete her i

at det her ikke bliver et punktum men bare bliver et lille intermezzo i den efterhånden lange

endnu større end den allerede er i den forbindelse

mellem løn og dagpenge bliver mindre

ordføreren er enig i at det er et stort problem at vi har en dagpengedækning som kun er gået i én retning og om han er enig

radikale ordfører der mente at selv til den tid har vi da en rigtig fin dagpengedækning i danmark selv om

genoptjene det var det ønske vi havde fra

det har der så ikke været der er dybest set lukket en aftale ude på toiletterne

men vi er også nødt til at anerkende at det også handler om at få skabt nogle arbejdspladser det tror

det kan vi blandt andet gøre på det grønne område hvor regeringen så desværre også skærer nederst så der er behov for

skabe tryghed i forhold til de mennesker der er ledige men der er også behov for at

de udfordringer som det danske samfund reelt set står over for

at vi har et omkostningsniveau i danmark som er langt højere end i sammenlignelige lande at vi arbejder mindre i danmark end de gør i sammenlignelige lande at innovationen ikke er særlig stærk i danmark at vi ikke prioriterer udvikling og ordentlige erhvervsforhold højt nok i

en god teknikerfinanslov der her er blevet præsenteret og som alt andet lige er på plussiden men altså ikke gør danmark rigere stærkere og bedre

som baggrund for debatten det er venstres forslag til

til udgifter derfor er det også vigtigt under sådan

folketingets otte øvrige partier

indtægterne og udgifterne i forslaget og de samlede rammer

for at gøre danmark stærkere og bedre rustet til de globale udfordringer der er

helt anden verden nu hvor vi er ude at konkurrere på et marked og hvor vi ikke bare kan lukke os inde

og derfor er det også vigtigt at vi sørger for at erhvervslivet har nogle bedre vilkår så vores fokus er at kigge på hvordan kan vi sikre at der bliver investeret mere i danske virksomheder hvordan kan vi sikre at

får lov til at yde en ekstra indsats så derfor kigger vi på hvordan

for eksempel får lettet punktafgifterne

får lettet administrative byrder og reguleringer for erhvervslivet

nemmere at investere i virksomheder ved for eksempel at se på en generel skattefrihed for medarbejderaktier så man også får involveret medarbejderne i virksomhederne

vi skal også have sikret

for væksten i samfundet er til stede og derfor er vi ikke enige med regeringen i de massive besparelser

på hele uddannelsesområdet og forskningsområdet det er vi simpelt

blive klogere men vi skal også leve af at innovere

er det altså den forkerte vej at gå

reducere det med med lige godt to hundrede million kroner

styrkeposition i det danske samfund så er vi ikke enige det har regeringen ikke flertal for sammen med det konservative folkeparti så vi skal altså have fat i programmerne igen og vi skal

sikret noget tryghed

i eget hus det kan være pensionistægteparret der bor i brønshøj og som har boet i deres hus i brønshøj i fem og tredive år

manden er 3fer konen har arbejdet

hele sit liv og de har sparet sammen til deres hus som de har boet i altid deres historie blev illustreret i

politiken de oplever en eksplosion i deres ejendomsskatter som betyder at de sidder og spekulerer på om de kan blive boende i deres hus et pensionistægtepar som har slidt og slæbt hele deres liv og bor i et helt almindeligt

som sidder ude i haven og ser drengene spille fodbold og

det er derfor det er så vigtigt det er derfor det er så fundamentalt at vi får sikret at man kan blive boende i sin egen bolig

men princippet her er altså at man skal kunne blive boende i sin egen bolig uden at skatten betyder at man ikke kan blive boende fordi skatten

og sikkerhed i maverne på i hundredtusindvis af danske familier

ude på gader og stræder i lyset af den nye sikkerhedssituation i lyset af situationen med migrations

er der brug for mere politi ikke bare til at håndtere

i lyset af den terrortrussel der hver eneste dag er imod det danske samfund fra ekstreme elementer men også

at sikre helt almindelige tryghedsforanstaltninger i samfundet i forhold til indsats mod indbrud i forhold til ro og orden på gader og stræder

altså også brug for en ekstra indsats i forhold til politiet i forhold til sikkerheden

er det jo grundlæggende vigtigt at man ikke bare laver

vurdering af hvordan forholdene er for det danske samfund sakker år for år længere og længere nedad på ranglisten over de mest velstående lande de mest produktive lande

man kan se at de bedste fremtidsudsigter er så kan det godt være at vi

næstlykkeligste land afhængigt af hvilket år de bliver lavet hvor de bliver lavet henne

og det gør vi fordi vi ikke har fokus nok på udvikling

også i lyset af den dagpengeaftale som

fokuserer mere på hvordan man man sikrer overførselsindkomst og passiv forsørgelse i stedet for at fokusere på hvordan man får folk i arbejde hvordan man får flere mennesker væk fra overførselsindkomst og over i aktiv beskæftigelse hele omdrejningspunktet for debatten i medierne også blandt en del politikere

de bedst mulige forhold for dem som ikke er i arbejde i stedet for at sikre de bedst mulige forhold for at man kan komme

det skævvrider debatten og det gør danmark fattigere

vi fokus på det forkerte i stedet for fokus på udvikling og uanset

man er selvforsørgende at man kan klare sig selv

sin familie hvis det er muligt

har mulighed for at få et job i stedet for at skabe så generøse ordninger

holder folk væk fra aktiv beskæftigelse med de ord vil jeg sige at vi

i en finanslovsaftale med regeringen men det er klart at det kræver at vi får kigget på på nogle af de indtægter og de udgifter som regeringen lægger op til

når 3feren skal aflevere sine børn nede i daginstitutionen

pædagoger til at tage sig af børnene men lad mig nu

hvis indkomstfremgang er lavere

er et problem for det betyder at deres råderum bliver mindre og det er et resultat af at vi har

laver den samme regel for lavtlønnede familier som for pensionister nemlig at man har lov til at indefryse den her grundskyld er det noget de konservative kan støtte at man betaler når man realiserer værdien altså man kommer ud

hver morgen og står ved kassen i netto hver eneste dag

arbejde i stedet for at være på overførselsindkomst men det er jo bare et godt råd til vennerne i enhedslisten med hensyn til

for det vil alt andet lige give en forbedring

vi vil hellere have en hel løsning i stedet for en kvart løsning så derfor foreslår vi

skal vi for eksempel genindføre formueskattekursen som regeringen lægger op til det

fordi familievirksomhederne skaber værdi i det danske samfund og det finansierer

vi har nogle gode skoler og nogle gode børnehaver det kommer

fremgår af budgetoversigt

op til et større råderum end end det

der var lagt op til da man lavede økonomisk redegørelse for et par måneder siden

høre hvordan de konservative forestiller sig man skal bruge det råderum

og fornøje os rigtig meget for de penge men det råderum der er bør helt naturligt

samfund som har verdens største offentlige sektor med verdens højeste skatter betyde at man får sænket skatter og afgifter for lønmodtagere og for virksomheder

investeret i arbejdspladser udvikling og velfærd i fremtiden for ellers så bliver vi endnu fattigere vi har en demografi der gør at vi skal have flere ud på arbejdsmarkedet vi har en situation med vores høje omkostninger der gør at vi ikke tjener penge nok hjem til

gå til at sænke skatter og afgifter

investere i klimaet fremover

specifikke besparelser på det grønne område som vi

en innovationsopgørelse for de enkelte lande hvor danmark ligger på en

arbejdsstyrke og fordi virksomhederne generelt har fokus på innovation

bare sige at når ordføreren giver et billede af

er sandheden i virkeligheden ikke at den stærke velfærdsstat vi har og det at vi har en stærk offentlig sektor har været afgørende for at danmark har den position som danmark har internationalt i

med værdi hvis man ser på de små og mellemstore virksomheder

over halvdelen af dem ikke skabt en eneste ny proces et eneste nyt produkt en eneste ny innovation

det er fordi vi ikke bruger det godt nok og skaber nok incitament for virksomhederne til

det handler om skatteregler det handler om at gøre det billigere at være virksomhed i danmark og det handler også om at man får noget mere ud af at investere i udvikling og produktion i danmark men vi er jo ikke et uland og der vil jeg da

fantastisk land verdens bedste land men vi kan bare se

i forhold til udviklingen i forhold til velfærd

pelle dragsted før altså det forsvar som specielt venstrefløjen hele tiden har for passive ydelser i stedet for at fokusere på

som bliver vores udfordring både i dag og i morgen i danmark er at man ikke belønner initiativ godt nok at man ikke belønner innovation godt nok at man ikke belønner skabelsen af arbejdspladser godt nok og så bliver vi selvfølgelig relativt fattigere for de

end ti procent sidste år hvor den generelle vareeksport steg med mindre end en procent vi har altså en gigantisk styrkeposition som gør at resten af verden kigger mod

da da vi havde en anden regering og det modbeviser jo lidt ordførerens påstand om at vi kun interesserer

vi har kæmpet for støtte til økologiske iværksættere og sådan kunne jeg fortsætte men er ordføreren ikke enig med mig i at vores grønne

en fælles national sag at satse på på vindmøller og og grøn energi det der er udfordringen

på vej frem derfor handler det jo også om at

belønner virksomheder i danmark som vil skabe innovation det behøver ikke kun være inden for grøn teknologi det kan være på alle mulige andre

områder hvor vi udvikler nogle ting der er

skabte med den grønne industri

som betyder at vi er frontløbere i dag på

ved at skabe bedre muligheder for

sig sammen og

områder som et trygt og tidssvarende retssystem om love der er tilpasset til vores virkelighed og om love som afgør vigtige beslutninger om vores hverdag mange af disse områder er ikke tidssvarende og vi har en fælles opgave

at løfte disse områder selvstyreloven beskriver den økonomiske relation imellem vores to lande ønsket om selvstændighed har altid været til stor diskussion og vil nok også være det i de kommende år men snakken om selvstændighed har nok også haft den effekt at det har været lidt sværere at engagere sig fra dansk side

et fællesskab og vi vil nok være det i en årrække ud i fremtiden vi kan ikke kun se på rigsfællesskabet uden også

på den aktuelle økonomiske situation i grønland for grønlands økonomiske situation er ekstrem sårbar i disse år og fra inuit ataqatigiits mener vi ikke at de planlagte reformer der er i det grønlandske finanslovsforslag er tilstrækkelige reformerne tager ikke fat om de økonomiske og strukturelle problemer som vores land står i og desværre forsøger man at løse de økonomiske problemer med alt for løse systematiske underskud

det økonomiske råd i grønland forudser at vi risikerer meget akutte problemer

vi respekterer bæredygtigheden i forhold til fiskeriet det kommer til at ramme den enkelte familie

er det helt centralt at den førte økonomiske politik skal være bæredygtig og at den fører imod en øget lighed

hvis man kigger på finanslovens forslag og de direkte indvirkninger i forhold til grønlands økonomi

på knap en million det kan ikke virke af så meget samlet set men hvis man også kigger på

en række centrale områder i grønland ser ud til at ske et fald blandt andet i forhold til kriminalforsorgen politiet retterne søfartsstyrelsen og jeg kunne blive ved blandt det mere positive kan man fremhæve at der afsættes midler til etablering af et landsforsvarerembede det burde man have gjort allerede i to tusind og ti dengang det blev anbefalet

i vores samfund og det øger vores retssikkerhed

hvis vi skal bevare og styrke det grønlandske samfund

er det afgørende at vi får skabt vækst

ved at sikre eksportfremme af grønlandske produkter være med til at sikre nye vækstinitiativer og etablering af en fælles grønlandsk

investeringsfond grønland har brug for at diversificere erhvervsindsatserne så vores økonomi i fremtiden ikke er så ensidigt afhængig af fiskeri

grønlandsk dansk investeringsfond inspireret af den eksisterende danske klimafond vil grønlandske danske og internationale virksomheder kunne få en hjælpende hånd til at investere i grønlands erhvervsudvikling investeringsfonden kunne hjælpe virksomheder med at skaffe kapital formidle kontakter og levere

en sådan fond kunne bidrage til at mobilisere finansiering hvilket er afgørende i forhold til en omstilling

med til at sikre en mere langsigtet økonomisk udvikling vi så jo rigtig gerne at både danske

grønlandske virksomheder fik en del af disse kontrakter og disse muligheder

det sociale arbejde og arbejdet med børn og unge ligger mig meget nært investeringer i forebyggelse uddannelse og et stærkt retssystem er afgørende for et velfungerende samfund mit politiske mål er at der bliver skabt en bedre balance og et større fokus på forebyggelse af de sociale problemer i grønland såvel som for grønlændere i danmark målet må være at vi laver en tidlig og forebyggende velfungerende indsats så vi sikrer at der bliver færre socialt udsatte noget af det vi har formået at knække kurven på

alkoholforbruget hvor vi faktisk har et langt mindre alkoholforbrug samlet set end i danmark vi ved dog at der stadig er en del udfordringer

fastholder denne positive udvikling og at vi også får afsat midler til grønlandsksproget behandling til grønlændere i danmark i to tusind og seksten den seneste rapport fra sfi viser med al tydelighed at der er flere udsatte grønlændere end danskere

det ikke går os alle sammen lige godt her i danmark jeg så jo gerne at inklusionsmidlerne

også bliver sikret i to tusind og seksten midler til forebyggelse til for eksempel foreningen grønlandske børn eller arbejdet i kofoeds skole bør fastholdes

strategien for udsatte grønlændere som afsluttes her i år er et skridt i den rigtige retning vi bliver nødt til at tænke i meget mere langsigtede indsatser

det skal gøre en forskel men det er vigtigt at den sociale indsats bliver konsolideret ude i kommunerne med særlige enheder som meget gerne har personale med grønlandskendskab eller som

arbejde og at de bestemt har en kæmpestor opgave vi bør også huske

det måske det bedste at tage hjem

der bliver her skal have hjælp til at blive inkluderet i samfundet

har fremdriftsreformen været til stor debat det har også en betydning for de grønlandske studerende som får dansk uddannelsesstøtte regeringen forpligter sig i regeringsgrundlaget til at unge grønlandske studerende skal fastholdes i uddannelse det kunne man gøre ved et introforløb for eksempel en sommerskole hvor man samarbejdede med grønlands selvstyre om at få det etableret man man kunne gøre det ved en udvidelse af de buddy ordninger som findes på universiteterne til de udenlandske studerende man kunne også gøre det ved at sikre midler til sprogkurser i dansk til studerende men også til nytilkomne på justitsområdet glæder jeg mig over etablering af det nordatlantiske kontor i justitsministeriet og jeg glæder mig som sagt over at der etableres et landsforsvarerembede jeg er glad for at der er en åben dialog på justitsområdet og jeg er glad for at der er interesse

justitsområdet dækker både over politi

det er store tunge og meget vigtige områder det er vigtigt at

at vi trygt kan læne os tilbage med visheden om at

men jeg vil fremhæve et enkelt område i forhold til justitsområdet

at man får løftet forholdene i forhold til kommunefogederne som findes ude i de en og tres bygder i grønland vi hørte for nylig fra politimesteren at man tilbageholder mistænkte i eget hjem fordi der ikke findes detentioner

og jeg synes bare det er rigtig vigtigt at sige at det er nogle hjem der bør være trygge for alle dem der bor i hjemmet også for de børn der bor på kommunefogederne

fik danmarks nye udenrigsminister kaldt tabet af basekontrakten på thule air base for dong sagen gange tiende her i danmark har dong sagen vakt rigtig meget debat ligesom den såkaldte thulesag også har vakt rigtig meget debat i grønland det er der rigtig god grund til for virkeligheden er at sagen om servicekontrakten

i nordgrønland vil koste det grønlandske samfund omkring

million kroner om året

lyset af grønlands nuværende økonomiske situation

konsekvenser for den grønlandske landskasse så derfor bør det tages alvorligt det handler både om skattekroner men det handler i høj grad også om jobs uddannelse og praktikmuligheder og det er helt centralt for grønland og for inuit ataqatigiit at amerikanernes tilstedeværelse i grønland selvfølgelig skal komme det grønlandske samfund til gavn jeg ser frem til

til sidst vil jeg sige at det glæder mig

til komiteen for arktiske parlamentarikere mit politiske mål er at jeg kan være med til at sikre nogle internationale platforme hvor jeg kan fortælle om det potentiale

der er i grønland og være med til at skabe den nødvendige vækst i grønland jeg ser frem til at blive indkaldt til forhandlingerne

nye forskningsområder investeringer

er klar til en investeringsoprustning i arktis jeg må dog sande at der er en vis tilbageholdenhed i regeringens finanslovsudspil hvad angår det arktiske område jeg vil gerne opfordre regeringen til at handle i forhold til det

sr regering konkret drejer det sig om at bevilge udviklingsmidler til grønland via den såkaldte

således at grønland og danmark ikke er et skridt bagud i forhold til fremtidens udfordringer inden for erhvervsudvikling turisme råstoffer beredskab og ikke mindst inden for suverænitetshåndhævelsen fremtiden er kommet danmark bør sætte som mål at beredskabet omkring grønland som minimum bør være på samme niveau som vores nabolandes der er eksempelvis

og en flåde der har kapacitet til at varetage den stigende aktivitet i arktis en af løsningsmodellerne i forhold til et bedre beredskab er at inddrage den grønlandske befolkning systematisk i beredskabets arbejde lidt ligesom man gør på island på den måde kan lokale indgå i en koordineret indsats ved arktisk kommando og bistå med for eksempel eftersøgning og redning det samlede mål må være at beredskabet skal være tidssvarende og fremtidssikret jeg vil opfordre regeringen til allerede nu at anskaffe anskaffe og afsætte midler på denne finanslov til at forbedre beredskabet i grønland ellers vil forsinkelsen af forsvarets analyse betyde at borgerne i grønland skal leve endnu et år med et utilstrækkeligt beredskab

danmark varetager som bekendt udenrigspolitikken på vegne af hele riget på sagsområder som ikke er overtaget af grønland vi ser gerne at varetagelsen af de grønlandske interesser kommer til at fylde mere i fremtiden i grønland oplever vi en vidtrækkende interesse fra omverdenen som følge af den øgede fokus på arktis derfor ser vi i siumut gerne at koordinationen mellem ambassaderne og grønland bliver øget samt at ambassaderne klædes bedre på til at varetage de grønlandske interesser i for eksempel up to date rådgivning om kultur råstoffer

handel fiskeri turisme og meget mere indsatsen på arbejdsmiljøområdet i grønland trænger ligeledes til forbedringer dette set i lyset af de øgede aktiviteter på råstofområdet konkret drejer det sig om afsætning af midler til tilsyn samt til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter vi bør alle sammen se rapporten fra sfi om udsathed for grønlændere i danmark

langtfra er god nok tværtimod får de udsatte det dårligere med tiden i dag lanceres der igen en rapport

og fra institut for menneskerettigheder der dokumenterer at grønlændere udsættes for diskrimination og stigmatisering i det danske samfund fordomme og diskrimination gør det svært for dem at tilpasse sig og føle sig som borgere i landet med samme rettigheder og værdig og værdig behandling trods det er statsborgere som alle andre aalborg og esbjerg kommuner forsøger at gøre en forskel som hjælper men vi skal have en koordineret indsats mellem socialministeriet og kommunerne

det danske statsborgerskab er ikke altid en fordel for nytilflyttere som har behov for en hjælpende hånd der er ikke en ensartet indsats i forhold til denne gruppe som har et begrænset dansk og har en begrænset forståelse for det danske samfund og kultur

i forbindelse med åbningen af folketingsåret gik vi i kirke jeg er ikke i tvivl om at præstens prædiken under gudstjenesten gav os styrke og troen på vores arbejde kærlighed og respekt er vigtigt for os alle sammen uanset hvor vi nu måtte befinde os

i danmark et et velfungerende retssamfund giver sikkerhed for borgerne politiet og retsvæsenet i grønland har haltet bagefter i årevis i regeringsgrundlaget er det formuleret at regeringen vil arbejde for en standard for danske ansvarsområder på færøerne og i grønland som svarer til standarden i danmark med disse ord håber vi

at regeringen har viljen til at opprioritere området således at forholdene forbedres væsentligt i de kommende år med væsentlige forbedringer allerede

der er behov for forbedringer en politinormering der svarer til opgaverne tidssvarende politistationer tidssvarende radiokommunikationsudstyr bedre uddannelse for kredsdommerne lige lønninger for bistandsværgerne anstaltskapaciteter der passer til behovet uddannelse til anstaltsbetjentene behandlingstilbud til anstaltsanbragte tidssvarende lønninger for kommunefogederne og ikke mindst bedre støtteordninger for ofre for kriminalitet med disse ord vil jeg bede regeringen om en særlig indkaldelse til finanslovsforhandlingerne og vil samtidig meddele forsamlingen at jeg lader min stemmeafgivning være åben i forhold til finanslovsforhandlingerne

egentlig skulle hjælpe dem de bliver udsat for diskrimination i den form at der bliver talt ned til dem

det synes jeg også selv er en meget meget alvorlig anklage og det er også noget som vi allesammen som folkevalgte og regeringen ikke mindst skal tage seriøst op til drøftelse således at vi sikrer at alle statsborgere i det danske kongerige

har vi ikke adgang til danskundervisning og ikke ikke adgang til introduktion til det danske system for det gør man ikke for danske statsborgere det gør man for andre

danske statsborgerskab i sig selv har på mange måder været en hindring for mange grønlændere

nye færøske regering har besluttet at opsige aftalen om

bloktilskuddet det er et klart signal om at

ønsker at etablere et selvstændigt økonomisk fundament

finanslov for to tusind og seksten er begrænsede men det

intet ved signalværdien den nye regering

desuden bebudet at den vil se på yderligere reduktion i bloktilskuddet når man har fået et kontinuerligt overskud på den færøske finanslov selv om væksten i færøsk økonomi har været i god gænge de seneste par

har vi nogle store udfordringer foran os der har været underskud på finansloven over flere

det hul skal lukkes og vi har brug for en omfordeling af de skattemæssige byrder så

forudbeskatningen af pensioner der blev indført for nogle år siden blev brugt til omgående skattelettelser og det harmonerer dårligt med ambitionerne om en holdbar økonomi så derfor skal vi afsætte midler i en stabiliseringsfond for at genoprette holdbarheden vi skal også have en holdbar pensionsreform på plads og sidst men ikke mindst en fiskerireform den skal både

vejen for økonomisk vækst tage højde for et bæredygtigt fiskeri og i øvrigt være profitabel for både samfundet

det er en stor mundfuld for det færøske samfund at skabe det selvstændige økonomiske fundament for et velfærdssamfund på niveau med de andre nordiske

det kræver en kontinuerlig økonomisk vækst innovation og en meget fornuftig husholdning som også tager højde for holdbarheden

vi er nået langt selv om vi ikke er i mål endnu bloktilskuddet på seks hundrede og to og fyrre million

procent af den færøske finanslov for to tusind og seksten inkluderer vi andre driftsudgifter som den

politi og retsvæsen så stiger tallet til

reducerede bloktilskuddet med tre hundrede og seks og

seksten milliard kr og bloktilskuddet på seks hundrede og to og fyrre million

svarer således til cirka fire procent af bnp vi er ikke nået så langt uden både stædighed vilje evne og flid og dette momentum skal vi holde fast i så vi når helt i mål vi skal være

selvfinansierende og gerne mere end det

de fleste færinger uanset deres holdning til uafhængighed eller samhørighed med

jeg er også overbevist om at vores ihærdighed og gåpåmod

nationale identitet vi er ikke børn

når havet viser tænder måske kan en lille historie illustrere hvordan vores nationale

uanset hvilken situation vi befinder os i

som i nitten tredive årene

for at gå på gymnasiet i sorø han blev klassisksproglig student og bestod med kryds og slange både

oldgræsk og latin og fortsatte siden hen med at studere jura i københavn

i fem lange år de savnede i den grad

på bordet i københavn det hører med

længere men til gengæld er flyforbindelserne så gode

på menuen færøerne er i dag et moderne samfund fyldt med energiske dygtige og veluddannede folk og fertiliteten fejler ikke noget

et meget harmonisk sted fordi vi har den laveste kriminalitetsrate i europa

må vi se i øjnene at vi skal

med metropoler og organisationer

arbejdskraft og engagement vi står overfor en stor demografisk udfordring hvis vi ikke kan fastholde de yngre generationer

trække dem hjem igen efter endt uddannelse

en meningsfyldt og udfordrende tilværelse der bygger på større vækst og et velfærdsniveau på linje med den

et momentum for vækst nu og vi skal skrue endnu mere

dette momentum ud over vores interne indsats

eksternt så der bliver bedre

udvikle vores økonomi og erhverv vi har for eksempel brug for at visse handelsaftaler dobbeltbeskatningsaftaler større bevægelsesfrihed mellem os og andre

frihed på udenrigs og handelspolitiske områder den udenrigspolitiske bemyndigelseslov som er gældende

eksempel på dette som kan få betydelige negative konsekvenser på vores økonomi og erhverv har vi for kort tid siden erfaret i det mellemstatslige

vi suverænt forsvare vores interesser

side hvad angår den udenrigspolitiske bemyndigelseslov skaber yderligere

vores opfattelse af færingerne som en nation med selvbestemmelse i handel og

udvikle sig til sprængstof i færøsk politik

det er i

af sine suveræne beslutninger til eu og at

det er derfor bydende nødvendigt

smidighed i mellemstatslige forhandlinger så

forsvare sine interesser og skabe yderligere økonomisk vækst tiden er løbet fra den postkoloniale juridiske retorik om enhedsstat og grundlovens ramme vi har brug for at modernisere den bestående konstitution mellem

jeg er ikke imod et tæt samarbejde med

i godt og ligeværdigt samarbejde med stort set

lægger kursen om fra en konservativ opfattelse af enhedsstaten

de konstitutionelle forudsætninger for dynamisk økonomisk vækst som er fundament for en selvbærende økonomi det vil til gengæld

det synes jeg er positivt

modtage store beløb uden at arbejde for det og det skader også færøsk økonomi at

stem på os så sikrer vi at

slags malkeko eller

at miste pengene og det er skadeligt for for dynamikken i færøsk politik hvis man ser på

bloktilskuddet er på seks hundrede og to og fyrre million

og nu er det så fastfrosset igen

fastfrysningen koster kun sekshundredetusind

nogle der fik princippet og de andre slap

det synes jeg er en god idé og det det er

en fornuftig måde at udfase blokstøtten på

som er den genetiske biobank på færøerne

bevilling på

skal komme to igen i år nu kom der så en ny regering og så

altid være lidt nervøs for om nu aftalen

den her gang og det vil jeg gerne kvittere for

lave aftaler med et system og så holder aftalerne selv om aktørerne ændres så tak for det det er et meget

perspektivrigt projekt projekt som jeg også tror at

andet som jeg har talt meget om er det arktiske universitet

også kvittere for så er der en sag som

noget af det første jeg arbejdede med da jeg kom i folketinget det var at

optjeningsprincippet for

børne og ungeydelse blev ændret lige efter jeg var kommet

have boet i danmark i to år

der stod danmark der stod ikke kongeriget danmark det gjorde så at færingerne

mistede den ydelse og blev stillet værre

andre nordiske beboere og blev sidestillet med eu borgere det har man så ændret og så har

en ydelse til dem som

jeg sige at det er en fin finanslov for mig

så mange tal og der skal ikke være så mange tal

er fornuftigt da vi langsomt og stille udfaser afhængighedsforholdet

vi kan sætte fokus på andre ting i

og færøerne som er langt mere

har danmark et ansvar for økonomien i hele riget men det er langt bedre at hjælpe færøerne med at få adgang til markeder eu markedet

fisk så det er det det som også vil styrke forholdet

samtale om forholdene

det skal være en decideret forhandling

form og jeg vil starte med at opridse hovedlinjerne i regeringens finanslovsforslag for to tusind og seksten det forslag der bærer titlen stramme rammer klare prioriteringer finanslovsforslaget indebærer at vi reducerer underskuddet på de offentlige finanser til nul

procent af bnp og dermed styrker vi de offentlige finanser med i alt fem milliard kroner i forhold til august

en række gode grunde til regeringen lægger vægt på at vi skaber luft til budgetlovens saldogrænse vi skal ikke længere køre helt til kanten af budgetloven hvis man år efter år går helt til budgetlovens grænse så øger man risikoen for at der må strammes op på de offentlige finanser hvis indtægterne svigter eller udgifterne skrider det skaber utryghed og usikkerhed om den offentlige økonomi der er også behov for at vi nu starter arbejdet mod balance på de offentlige finanser i

procent af bnp i to tusind og seksten og det er klart på den forkerte side af budgetlovens krav om højst nul

af bnp det er jo imidlertid ikke noget nyt at de offentlige finanser skrider det er sket løbende de seneste år i to tusind og tretten var det forventningen at underskuddet i to tusind og seksten ville udgøre nul

procent af bnp nu i to tusind og femten lød det altså på nul

det er selvsagt ikke holdbart at tingene skrider så meget og det kræver at der strammes op hvis vi ser på det vi kalder den faktiske saldo som altså helt banalt viser om der kommer lige så mange penge ind som der går ud

i de offentlige budgetter så er situationen også forværret i to tusind og femten forventer vi et underskud på tres milliard kroner svarende til at vi er nede at røre grænsen på de tilladte tre procent ifølge eus regler det er en yderligere nedjustering i forhold til kasseeftersynet som skyldes at lavere aktiekurser og lavere oliepriser giver færre indtægter for staten hertil kommer at vi endnu ikke kender de fulde konsekvenser af at man på grund af problemerne med skats efi system må afskrive en betydelig mængde restancer til det offentlige

dermed har vi taget det første og vigtige skridt mod balance i to tusind og tyve desuden er det sund konjunkturpolitik at vi begynder at trække den lempelige finanspolitik tilbage når der er kommet gang i hjulene i dansk økonomi

de stramme rammer omkring finansloven indebærer at vi krone for krone må finansiere nye initiativer hvis vi vil prioritere nye områder skal vi finde pengene et andet sted enten som en besparelse eller en omprioritering af midler der lå på den tidligere regerings finanslove på denne finanslov skal der findes lige så mange besparelser og omprioriteringer som der kan bruges nye penge til udgiftskrævende forslag regeringen har prioriteret en række konkrete og markante initiativer som vi gik til valg på med forslaget til finanslov afsætter regeringen

milliard kroner ekstra til sundhed i to tusind og seksten vi gav regionerne en

som vi lovede i valgkampen genindfører vi boligjobordningen jeg vil gerne kvittere for at vi med en hurtig løsning og et bredt flertal har kunnet genindføre ordningen allerede med virkning i to tusind og femten vi gik også til valg på en ekstra indsats for hele danmark dansk økonomi er i fremgang

på tværs af land og by regeringen vil understøtte langsigtet vækst og udvikling over hele landet og vi vil i løbet af efteråret fremlægge et samlet udspil for dette udspillet vil blandt andet indeholde en liberalisering af planloven så kommunerne får mere frihed i de kystnære områder naturligvis under hensyntagen til natur og miljø og vi afsætter en hundrede og halvtreds million kroner til vækst i hele danmark i forlængelse af dette vil regeringen gøre en indsats for at styrke

og fødevaresektoren hvilket også er en vigtig del af grundlaget for at skabe vækst og arbejdspladser uden for de store byer vi afsætter fem og halvfjerds million kroner årligt til at sikre bedre rammevilkår og udviklingsmuligheder på det område

vi skal sikre at politiet har de ressourcer som de skal bruge til at løse deres opgave effektivt og professionelt det er altså et af de områder hvor vi sammen med andre partier vil finde pengene inden for forhandlingsreserven vi har råd til at styrke kernevelfærden og skabe bedre rammer for erhvervslivet fordi vi tør prioritere inden for de eksisterende økonomiske rammer lad mig give et par eksempler vi har valgt at nedjustere udviklingsbistanden vi har tilpasset bevillingerne til forskning så de flugter med barcelonamålsætningen som vi selv har tilsluttet os sidst

var i regering vi har normaliseret omprioriteringsbidraget som har været anvendt på en række områder i staten i de seneste tredive år men ikke på kultur og uddannelse

gjort op med så disse områder også bidrager med deres andel vi har indført det samme princip for kommuner fordi alle skal bidrage det er sådan set meget fair på sundhedsområdet viderefører vi det eksisterende krav om at regionerne skal levere to procent mere aktivitet om året derudover har vi tilpasset den aktive beskæftigelsesindsats danmark er det land i

har klare beskæftigelsesmæssige effekter det gælder blandt andet den såkaldte mentorordning som koster fire hundrede million kroner årligt men ikke skaffer tilstrækkeligt mange i arbejde vi justerer tilskuddene for boligydelse så det afspejler den faktiske husleje og ikke skrivebordstabeller udgifter til boligydelse udgør i dag cirka ti milliard kroner om året og er vokset betydeligt de seneste mange år og det er uholdbart i længden vi vil foretage et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen og bruge pengene på de generelle forbedringer af rammevilkår for virksomhederne som jeg nævnte tidligere konkret vil jeg afskaffe formueskattekursen vi laver en række øvrige tilpasninger blandt andet på transportområdet og på det grønne område i alt flytter vi seks

fordi vi mener at vi kan bruge pengene bedre på kernevelfærd sundhed på et stærkere erhvervsliv på et bedre politi og det er vores prioritering

derudover vil jeg i al beskedenhed gøre opmærksom på at vi med vore klare prioriteringer har bidraget til at råderummet altså det offentlige forbrug er øget med cirka tre milliard kroner frem mod to tusind og tyve

offentlige forbrug på sytten milliard kroner frem mod

som vi kan bruge til velfærd og skattelettelser da vi fremlagde kasseeftersynet var det kun fjorten milliard kroner da jeg fremlagde finanslovsforslaget

at jeg forventede en masse ballade hylekoret ville gå i gang

gået præcis som jeg spåede jeg er bare nødt til at sige at denne regering

sat i verden for at fastfryse den offentlige sektor den offentlige sektor skal konstant udvikle sig og forny sig for at møde borgernes forventninger og krav

regionerne det gælder universiteterne gymnasierne erhvervsskolerne og det gælder medarbejderne og lederne på de enkelte institutioner det er et grundvilkår i et moderne samfund ligesom det i øvrigt er det for private virksomheder løsningen er ikke at hive pungen op af lommen hver gang det gør

i den private sektor kan man ikke bare bede kunderne om at betale der må man løbende forbedre sin produktivitet og gøre tingene klogere tilsvarende kan vi heller ikke i den offentlige sektor bare kræve flere skatter ind hos borgerne det er nødvendigt

påstod at schlüterregeringens reformpolitik resulterede i den sociale massegrav

og med brede flertal har opbygget et samfund hvor der er skabt plads til at den offentlige sektor kan vokse

danskerne er blevet rigere antallet af offentligt ansatte er næsten fordoblet fra firehundrede

hartlingregeringens tid i nitten fire og halvfjerds til ottehundrede og syttentusind i to tusind og fjorten samtidig er den gennemsnitlige indkomst for danskerne steget fra tohundredetusind kroner til trehundrede og otteoghalvtredstusind kroner i faste to tusind og fjorten priser har forandringerne

til både en stærkere offentlig velfærd

mere privat velfærd ja helt entydigt

så når kritikken sætter ind skal man lige huske at det er en automatreaktion på forandringer derfor synes jeg også at man må sætte tingene lidt i perspektiv vi er altså meget langt fra en finanslov som er sort eller åbner sociale massegrave de samlede offentlige udgifter udgør i to tusind og seksten godt tusind milliard kroner omprioriteringerne på finansloven svarer til at vi flytter rundt

af de samlede offentlige udgifter vi tilpasser udviklingsbistanden med cirka to

i rækkefølgen vi tilpasser forskningsudgifterne med en

den offentlige sektor vi overholder stadig eus målsætning om at bruge en procent af bnp på forskning og vi vil fortsat ligge i den absolutte top over lande i oecd

vi indfører et omprioriteringsbidrag på en procent i kommunerne men de kommunale serviceudgifter ligger stadig på to hundrede og syv og tredive milliard kroner i to tusind og seksten hvor vi har tilbageført en

de kommende år vil vi løbende tage stilling til hvordan provenuet fra omprioriteringsbidraget skal anvendes herunder til løft af velfærden blandt andet i kommunerne vi normaliserer omprioriteringsbidraget på det statslige område så det fremadrettet også omfatter uddannelsesområdet i alt syv hundrede million kroner i to tusind og seksten men vi vil stadig bruge mere end halvtreds milliard kroner årligt på uddannelse og

vi tilpasser bevillingerne på det grønne område med cirka to hundrede million kroner i to tusind og seksten men vi vil stadig være blandt verdens

førende på omstillingen til vedvarende energi og bruge ti milliard kroner i to tusind og seksten

man kan selvfølgelig også anskue det på en anden måde for en helt almindelig lo familie med firehundrede og niogfyrretusind kroner i rådighedsbeløb svarer de samlede omprioriteringer til at familien skulle omprioritere tre tusind kroner om året eller to hundrede og halvtreds kroner om måneden der er ikke tale om at familien får færre penge til rådighed

anderledes det er klart at det kan mærkes men det vil nok være til at håndtere for de fleste et andet eksempel tilpasningen på forskningsbudgettet svarer til at vi omprioriterer godt seks procent af de samlede offentlige forskningsudgifter

fire tusind otte hundrede kroner om året til for eksempel fritidsaktiviteter til knap fire tusind fem hundrede kroner om året igen der er ikke tale om at man har færre penge mellem hænderne men at man måske skruer lidt ned for fritidsaktiviteterne og bruger lidt mere på madbudgettet eller ferien for det gælder både i familien og i statens husholdningsbudget at man hele tiden skal overveje hvordan man prioriterer at bruge sine

de økonomiske kendsgerninger i danmark så kan der være uenighed om og forskellige forslag til hvad vi skal gøre men fundamentet er vi enige om og det er helt

aleqa hammond vil jeg godt

opfordringerne til at vi kan diskutere dansk

med hinanden og at det er vigtigt

vi kan gøre det på en fordomsfri måde vi er jo i et fællesskab og danmark skal engagere sig i grønlandske forhold det er jeg helt enig i grønland står jo over for en massiv økonomisk udfordring i de kommende år og derfor er det helt afgørende at man i grønland tager fat på at konsolidere

jo klart som også aleqa hammond sagde at

kommer og er en stigende interesse for det arktiske område der er råstofinteresser der er sejlruter

der er jo ikke mindst den voldsomme oprustning som finder sted

i øjeblikket i gang med et analysearbejde med henblik på at se hvad udfordringen er og vil være i de kommende år så har jeg jo noteret mig de udtalelser der altså er kommet blandt andet om retsvæsenets tilstand i grønland og det er jo så nogle af de ting vi må engagere os i drøftelser af

indlæggene udstrålede det er klart at vi er i rigsfællesskab sammen vi skal respektere hinanden og vi skal sammen videreudvikle danmark som et godt samfund lad mig så opsummere

er der meget snævre rammer for statens økonomi vi må prioritere og det gør vi vi prioriterer ansvarlig økonomisk politik vi prioriterer et markant løft af sundhed hjælp til

demente ældre og svage patienter vi prioriterer vækst i hele landet vi prioriterer erhvervsliv og jobs og så er der andet vi ikke prioriterer

at danmark altid skal være ekstra meget foran på for eksempel udviklingsbistand så det har resulteret i en ansvarlig finanslov hvor vi indfrier de løfter vi gik til valg på inden for rammerne af en økonomisk ansvarlig politik hvor nye initiativer er finansieret krone til krone og hvor vi

skaber luft til budgetlovens underskudsgrænse

landets største pengeinstitut en kampagne som skulle dække over at forbrugerne fik markant forringede

ledelsen af pengeinstituttet valgte at droppe kampagnen og det må man vel sige nok også skyldtes at det formodentlig var den dårligste reklamekampagne som er

bare lige for at slå det fast

ministeren nødvendigvis gennemfører den

det kan vi tale om senere

at man har en to tusind og tyve plan som har det formål

underskud man budgetterede med et

at man er kommet op på eus tre procentsunderskudsgrænse på den faktiske saldo og det er der jeg siger at det ikke skal være new normal at man kører på de grænser hele tiden

et lille udsving gør at vi så havner på den forkerte side det er derfor regeringen har prioriteret

sparer vi så to hundrede million kroner grunden til jeg nævner de her ting er jo

vi hele tiden konfronteres med at det hele er én stor jammerdal

sikre en holdbar økonomi så prøver vi at afbalancere de initiativer vi tager på en ordentlig og fair måde og det mener vi vi har gjort med det her finanslovsforslag vi har

den grønne indsats og der er der bare at sige

være ligeglade med om det er på finansloven eller om det er i kraft af anden lovgivning at de skal af med pengene jeg prøver bare her at afbalancere det billede

vi skulle lave en massakre på de grønne investeringer

dansk folkeparti og blandt andet også venstre tilbage i to tusind og elleve hvor der var grænsekontrol i en kort periode

to hundrede og tre og halvfems stykke våben

kigger på pengebeløb der ikke kunne angives ser vi at man knap syv million kroner synes finansministeren ikke

at den kontrol der var ved grænsen

meget meget beskedent hvad vi gjorde dengang og jeg anerkender sådan set

tror bare at vi må tage det her som et eksempel på

at der er nogle problemer med den grænseoverskridende

dagpengereform skar man jo mindst tre milliard

og nu slap finansministeren da han skulle sætte sig ned over for dansk folkeparti og socialdemokraterne med sølle tre hundrede million kroner til at rette op på de skader som som den reform lavede

det synes jeg er rigtig flot arbejde måske

og før valget i sommer sagde statsministeren vi har ikke tænkt os at pille ved dagpengeniveauet

venstre har levet op til det løfte som

den tidligere regering jo en dagpengekommission og den kommission er kommet med en række forslag der har kredsen af partier besluttet at det kommissionsforslag vil vi gøre til vores

for at skære igennem den meget tumult der har været omkring dagpengesystemet i de senere år

i den forbindelse har vi vi så også i fællesskab fundet en finansiering

reform den beløber sig til en

har vi fundet for en stor dels vedkommende inden for ordningen men for en

ikke tænkt os at pille ved dagpengeniveauet

for de nyudlærte og man har med karensdagen jo reelt pillet ved dagpengeniveauet for alle os andre

reelt bare et andet ord for at man får mindre om måneden de måneder hvor man har en karensdag

finansministeren må kunne bekræfte at det her ikke stemmer overens med det løfte som lars løkke rasmussen gav danskerne umiddelbart

arbejde uden at det påvirker beregningen af dagpengene den kommission er kommet med

forslag og det forslag har regeringen sammen med socialdemokraterne og sammen med dansk folkeparti gjort til vores forslag

en rigtig måde vi opkræver ejendomsskatter på i dag når et hus til

i københavn beskattes med toogtredivetusind kroner om året mens et hus til

i løgumkloster beskattes med tolv

er det rimeligt at et hus

en halv gange så hårdt som et hus

jeg begynder at udtale mig om de her ting

når vi kommer til juni måned

se ud i i to tusind og sytten rent teknisk er det jo sådan at det omprioriteringsbidrag

opført under det statslige loft men i det omfang penge overføres til

sænkes statens loft og samtidig øges kommunernes loft det er den mekanik der er

en milliard kroner tilbage til juni næste år skal vi have forhandlinger med kommunerne om kommunernes økonomi for

og der er omprioritereringsbidrag på hele statens område jeg vil gerne gentage

hvad skal jeg sige støbe den offentlige sektor i beton der er brug for

er brug for at omprioritere fra staten til regionerne eller fra kommunerne til regionerne eller fra staten til kommunerne men der skal være den fleksibilitet

er det jo det samme som at lade betonen sænke sig ned over den offentlige sektor jeg tror bare vi må indstille os på at

og det er jo sådan set den kendsgerning vi forholder os til i to tusind og seksten jeg sagde ved kasseeftersynet at de berømte ni og tredive milliard kr vi beskæftigede os med i valgkampen hvor vi vi hele tiden hørte at der var ni og tredive milliard kr som vi kunne bruge frem til

og tyve viste sig at være skrumpet ind til en og tredive milliard

selvfølgelig anerkender vi at der er et råderum i årene fremover men for to tusind og seksten herre

satse på at vi kan lette erhvervslivets rammevilkår og vi vil også meget gerne kunne se at at skatten sættes ned for alt det bidrager til at skabe vækst jeg ved godt herre jens joel er blind på det ene øje og kun ser på at den offentlige sektor skal øges år for år

rundt nul til at indfri venstres ellers mange løfter om billigere billetter til næste år

med til at skabe vækst i fremtiden i danmark der er rigtig rigtig mange jobs i det her eu kommissionen siger at der er tyve millioner jobs frem til

tyve i det og når man ser på hele ulandsbistanden

ved vi at hvis vi heller ikke gør noget ved det

vil der komme flere flygtninge til og der vil også fremtidigt komme flere klimaflygtninge

jeg kender jo godt svaret det er kasseeftersynet det er krone til krone

fordi ministeren tillod sig at sammenligne den danske stat med en privat erhvervsvirksomhed og en privat erhvervsvirksomhed i hvert fald de virksomheder jeg kender til

også i stand til at tænke langsigtet og se på hvor det fremtidige marked er og tænke innovativt jeg anerkender at kassen selvfølgelig nogenlunde løbende skal stemme men det det er svært for mig at forstå at ministeren ikke vil være med til at se på hvordan vi sikrer

og vi har en fælles målsætning om at vi i

og tyve skal have balance mellem indtægter og udgifter det er de tre ting

omkring den økonomiske politik og der tror jeg også at en privat virksomhed ville føre nøjagtig den samme politik og sikre at økonomien og det økonomiske fundament for virksomheden var i orden altså

hvert år det er bare der

også er nødt til at tænke langsigtet nemlig at vi får balance mellem indtægter og udgifter det tror jeg

og så har man jo der faktisk allerede taget penge fra velfærd og brugt til noget andet for eksempel skattelettelser som venstre

og at vi skal have regionsforhandlinger som vi plejer at have i juni måned hvor vi så drøfter og forhandler med kommunerne

efterfølgende jeg vil gerne gentage det mit udgangspunkt er ikke at vi støber den offentlige sektor i beton der må være plads til i et moderne samfund at vi kan flytte

at vi har forhandlinger om kommunernes

jo styrken ved det vi har gjort nemlig

med kommunerne og drøfter hvad der er brug for og hvad udfordringerne

skal prioritere i de kommende år så det er jo sådan set en motivation til og en sikring af forhandlingssystemet alternativet ville jo være at vi satte det kommunale selvstyre ud af kraft og så besluttede vi

til forhandlinger i juni to tusind og seksten vil finansministeren så garantere at finansministeren indtil da ikke har brugt af omprioriteringsbidraget for to tusind og sytten på to milliarder for eksempel

brugt pengene til en skattereform hvor der bliver givet lettelser af topskatten for det ville jo betyde

den tid altså i juni to tusind og seksten for to tusind og sytten

til velfærd så vil finansministeren garantere at man ikke piller ved de to milliarder

på midlerne at vi bør kunne flytte rundt på midlerne at vi kan flytte midler fra den ene sektor til den anden sektor alt efter de udfordringer vi står over for

tingenes allerbedste tilstand og alle ændringer

er jo at langt den største del af kernevelfærden leveres ude i kommunerne og med den aftale

man faktisk indført en minusvækst i kommunerne

helt klart siger at en minusvækst vil betyde

er går argumentationen hele tiden på at det er på kernevelfærden som om at alt det kommunerne yder er

kernevelfærd det er det ikke efter min mening der er mange andre opgaver som kommunerne løser som man ikke kan betegne som

derfor er det en lidt for at sige det pænt fiktiv diskussion jeg forstår selvfølgelig godt kommunernes argumentation fordi det er rart at kunne

effektivt diskussionsmiddel men kommunerne laver meget andet end kernevelfærd for mig er

beskæftigelsesområdet der er nogle kommuner der er rigtig rigtig dygtige til at få folk i beskæftigelse og der er andre kommuner der ikke er rigtig rigtig dygtige til det og det koster alt sammen penge

jeg ret sikker på og det viser nogle af de her rapporter der

vi har indført et omprioriteringsbidrag på en procent

få frigjort nogle midler på men vi deler da

ambitionen om at styrke de erhvervsfaglige uddannelser for det er da helt rigtigt at vi

mangle faglært arbejdskraft i de kommende år men når vi

meget fornuftigt og afbalanceret

på uddannelsesområdet

sige at den gamle regering altid gik til grænserne så får jeg bare lyst til at spørge hvor finansministeren egentlig fandt den der milliard kroner til boligjobordningen i indeværende år to tusind og femten

man har finansieret boligjobordningen hvor fandt man den milliard

genindføre boligjobordningen i to tusind og femten al den stund at vi må forstå at alle pengene jo var disponeret helt til grænsen

konsoliderer økonomien man var oppe

det kalder jeg altså at køre til grænsen

man kan bebrejde den tidligere økonomiminister er at den tidligere økonomiminister ikke begyndte konsolideringen frem mod

og tyve på et tidligere tidspunkt men ligesom syntes at new normal skulle være at bare man budgetterede på grænsen

med på at venstre hermed

til flere praktikpladser på erhvervsskolerne jeg bemærkede i finansministerens tale i dag at der flere gange blev nævnt

som vi lovede i valgkampen og det vi gik

hvis finansministeren ikke mener at det er et løftebrud

svarede til min kollega før nemlig at det er afbalanceret og fornuftigt at der køres en grønthøster ud over erhvervsuddannelserne det tror jeg der er mange

kom ind i regeringskontorerne

fra to tusind og seksten

plads til noget og derfor

vores løfter på de nuværende præmisser det betyder jo ikke at vi er rendt fra vores løfter

som den tidligere regering gik og fortalte vælgerne

erhvervsskolereformen netop er trådt i kraft her første august og

erhvervsskolerne og jeg vil derfor gerne spørge mener finansministeren at

kan leve op til målsætningen om at fem og tyve procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse og mener finansministeren at

kan vi altså ikke gøre i samme takt når pengene mangler og derfor må man sige vi har stadig de her målsætninger men vi er jo nødt til at realisere det i en takt

penge og alle produktionssektorer er rigtig godt med

på eksportmarkederne jeg bliver simpelt hen nødt til at spørge finansministeren om han virkelig tror

ved at lade landmændene hælde lidt mere gødning på markerne og ved at fjerne randzonerne og hvilket signal mener finansministeren det sender når man netop som økologien er ved at få

økologimålsætningerne og sender det klare signal til branchen at det der økologi gider regeringen i hvert fald ikke

ordentlig produktion

rigtig rigtig meget for beskæftigelsen

økonomisk krise og derfor er vi også nødt til at se på

indtjeningen i gang ret mange landmænd

i det og det betyder jo at den økonomiske aktivitet i landdistrikterne falder og der anser jeg det som min pligt

på bundlinjen og hvor selv de allerdygtigste ikke længere kan tjene penge

man kunne bruge alle de midler man nu sætter af og alle de politiske initiativer

afgifter med som slet ikke er en del af finansloven så der skulle lige bruges lidt grøn cellofan til at pakke det hele ind hvis man ser på hvad der er af

har vi jo blandt andet forsknings og udviklingsmidlerne eudp midlerne som

godt anbefale regeringen at læse den evaluering der lige er kommet af hvordan midlerne er blevet brugt i to tusind og fjorten hvor fem og halvfjerds nye energiteknologiske projekter

ude på det danske arbejdsmarked

publikation grønne varer og tjenester

opgjort antallet af beskæftigede inden for grønne varer og tjenester og der fremgår det at man i to tusind og tolv beskæftigede tredstusinde og tohundrede og toogfirs mennesker mens det i to tusind og tretten var faldet til syvoghalvtredstusinde og nihundrede og treoghalvtreds inden for det område så erindrer jeg om når jeg har en bekymring

at det er det samlede erhvervsliv

to millioner mennesker som arbejder med alt muligt andet men det betyder

skal prioritere det grønne for selvfølgelig skal

og vi har nogle styrkepositioner men vi er altså også bare lige nødt til at tale om problemerne i danmark på en sådan måde

spørgsmål vi nu vil stille og de svar vi kan få her i starten af november så det kan blive en del af den videre proces jeg synes egentlig det kunne være relevant at få at vide hvad den